nogen at optage dette beslutningsforslag da det ikke er tilfældet er beslutningsforslaget bortfaldet i dag er der følgende anmeldelser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

statsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om rigsfællesskabet totusinde og syttende eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

til forhandling tirsdag den treogtyvende maj to tusind og sytten miljø og

fødevareudvalget har afgivet beretning om miljø og fødevareminister esben lunde larsens håndtering af forholdene om kvotekoncentrationen i fiskeriet i danmark beretningen vil

regeringen foreslog at udskyde pensionsalderen med en halv år mens det måske er lidt mere usikkert med den nuværende regering derfor har sf indkaldt til den her forespørgselsdebat vi har brug for at kende regeringens politik på et så centralt område

som griber så dybt ind i borgernes liv tryghed om pensionsalderen skal ikke kunne rystes ved natlige forhandlinger i finansministeriet om kommende finanslove hvor der måske lige skal findes penge til at forkæle de borgere der i øvrigt har så rigeligt i forvejen den tryghed kan folketinget levere her i formiddag

et flertal har jo allerede i den offentlige debat markeret at de ikke ønsker at udskyde pensionsgrænsen yderligere altså ud over det allerede

derfor være en ret enkel sag at det flertal manifesterer sig her i salen

ved at regeringen har taget bestik af situationen

at ministerbesvarelsen giver garanti for at pensionsalderen

lyttet mig til at et klart flertal i folketinget vil beskytte befolkningen mod eventuelle vildskud fra regeringens

tilbagetrækning nu er det ikke så længe siden at jeg her i folketinget svarede herre karsten hønge på et

lignende spørgsmål det skete nærmere bestemt den femogtyvende januar her

tusind og sytten jeg håber derfor også at

at gentage mig selv da jeg stadig væk mener det som jeg gav som besvarelse tilbage i januar måned som jeg sagde dengang kan vi først diskutere spørgsmålet om pensionsalder konkret når regeringen kommer med sit

som jeg også gentagne gange har nævnt senere på foråret det sagde jeg så sent som for nogle få dage siden her i folketingssalen jeg synes derfor også man bør udvise en smule tålmodighed som jeg også tidligere har sagt

gør det naturligvis indtryk på mig at 3f har indsamlet mange underskrifter mod en højere pensionsalder selvfølgelig gør det det men jeg tror også at mange vil være enige med mig i at vi bliver nødt til at forholde os til at levealderen stiger som den heldigvis gør for det er nu engang sådan at danskerne lever længere og bliver sundere og det er jo på alle måder en god og positiv udvikling det er glædeligt både for den enkelte og for samfundet men det betyder jo for eksempel også at pensionisternes egen opsparing skal strækkes over den længere pensionisttilværelse hvis den enkelte fremadrettet vil fastholde en god levefod som pensionist kræver det at den enkelte sparer mere op til sin pension

det også hensigtsmæssigt at flere tilbringer en del af den længere levetid på

for både ufaglærte og personer med korte og længerevarende uddannelser og det samme gælder beskæftigelsesfrekvensen

og fem og tyve plan med et oplæg om senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet hvor man bad dem der kan om at blive lidt længere på arbejdsmarkedet det vil bidrage til en mere ligelig fordeling af pensionsperioder på tværs af generationer men det betyder selvfølgelig ikke at regeringen ikke anerkender at der for eksempel findes 3fere eller andre som bliver nedslidt inden de når tilbagetrækningsalderen det gør der og det anerkender regeringen bestemt også jeg vil i den forbindelse gerne understrege at arbejdsgiverne har et ansvar for et sundt og sikkert arbejdsmiljø

fokus på seniorpolitikker så seniorer kan fastholdes på arbejdsmarkedet og opretholde et godt arbejdsliv derudover vil jeg gerne påpege at der med beskæftigelsesreformen som blev vedtaget med et bredt flertal i folketinget og med trepartsaftalen om en tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er fokus på styrket og målrettet opkvalificering det gør sig også gældende for seniorer vi har allerede i dag gode muligheder for tilbagetrækning mennesker der er nedslidte efter mange år på arbejdsmarkedet har for eksempel mulighed for et fleksjob hvis deres arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat i modsætning til tidligere er der nu mulighed for at blive ansat i et fleksjob få timer om ugen og det er i høj grad kommet gruppen af ældre til gode det er rigtig positivt og viser at der i gruppen af ældre er flere af dem med nedsat arbejdsevne som nu bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet i stedet for at forsvinde helt ud af arbejdsmarkedet og på

der slet ikke har mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet jo som bekendt også mulighed for at få tilkendt en

adgang til en mere smidig sagsgang for seniorer og faktum er jo at cirka ni ud af ti personer der ansøger om seniorførtidspension får den tilkendt derudover findes der en række ordninger som understøtter at det er attraktivt for seniorer at blive længere på arbejdsmarkedet

på den skattefri præmie under efterlønsordningen og for at fortsætte med at arbejde mens man modtager folkepension

regeringen vil i sit kommende udspil have fokus på hvordan vi kan styrke muligheden for at dem der kan og vil arbejde længere får bedre muligheder for det regeringen vil sikre at personer som er nedslidte også fremover har gode muligheder for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet samtidig med at der tages højde for at vi heldigvis lever længere og det er i lyset af de udfordringer som den stigende stigende levetid stiller til en finansielt og socialt holdbar økonomisk politik at regeringens kommende udspil skal bedømmes og dermed også diskuteres

regeringen synes jeg leger med usikkerheden ved

at bringe i spil at pensionsalderen eventuelt kan sættes op ikke for politikere nej uha da men for alle andre

skal pengene bruges til skattelettelser billigere biler eller andre dårlige ideer man kan få under natlige forhandlinger i finansministeriet det vil skabe endnu mere skævhed og uretfærdighed de mennesker der startede på job i en ung alder og som ofte har haft et hårdt arbejdsliv til beskedne lønninger kommer til at betale regningen da efterlønnen blev ødelagt

såkaldte seniorførtidspension være redningsplanken for de nedslidte

den bevilget hvor det jo ellers var meningen at der på nuværende tidspunkt skulle være to tusind syv hundrede

jeg ser det har regeringen stort set blot et arrogant skuldertræk tilovers for de mennesker som nedslidte er kommet i klemme i døren på vej ud af arbejdsmarkedet mange ældre får for lidt ud af seniorårene enten fordi de dør tidligt

nedslidte og for nedslidte til at kunne nyde livet som

langt arbejdsliv på tak for indsatsen du gamle din arbejdsindsats belønnes med utryghed og ulighed for mange frygter at de ikke kan holde til de sidste år på jobbet vi kan ikke være det bekendt årenes slid på kroppen gennem hårdt fysisk arbejde eller slid på det mentale overskud gennem en stressende hverdag forstyrrer ikke højrefløjen regeringen leder jo efter penge til at kunne forsøde tilværelsen for helt andre borgere livet på arbejdspladserne kan være brutalt og mange nedslidte borgere leder desperat efter nødudgange til et anstændigt liv samme pensionsalder for alle betyder ekstrem ulighed når folk

med meget forskellige liv behandles ens den uretfærdighed får større betydning i takt med at folkepensionsalderen sættes i vejret vi lever i gennemsnit længere men det dækker over store forskelle de fem og tyve procent længst uddannede mænd lever ti år længere end de fem og tyve procent kortest uddannede mænd vi skal ikke finde os i at den ekstreme sociale skævhed også giver adgang til så forskellige seniorår

kortet viser kun et udsnit hvor de bedst stillede lever som sikkert sagtens kan klare et par år mere på jobbet mens afsnittet der kortlægger det rå klassesamfund er usynligt

skaffe meget bedre tilbud og meget mere retfærdige ordninger som giver alle borgere adgang til gode seniorår som det er nu forstærkes uligheden har du haft et langt og hårdt arbejdsliv vil du få nogle barske år som senior der skal være flere og bedre

for at elevatoren stopper på flere etager på vej mod seniorårene mennesker med mange år på arbejdspladserne skal

for at stige af før de når pensionsalderen så de kan nyde nogle gode år det er sådan set selve basis for debatten men i dag har sf valgt at gøre det let ved den her

tager stilling til den ene ting nemlig at man oven i den her konstatering og oven i de allerede vedtagne reformer som vil udskyde pensionsalderen yderligere jonglerer med ideer om at man ekstraordinært skal forlænge arbejdslivet med en halv år

men udtrykker bekymring for de mennesker som ikke kan arbejde et fuldt arbejdsliv på grund af nedslidning samtidig konstaterer folketinget at alle danskere har ret til en anstændig pensionstilværelse og at pensionsalderen ikke er noget man skal gå og ændre på hele tiden danskerne skal kunne planlægge deres pensionstilværelse i god tid og de skal kunne regne med at få deres folkepension og andet efter et langt arbejdsliv folketinget opfordrer derfor regeringen til at genskabe ro og tryghed om danskernes pensionsalder folketinget noterer sig at

ud over det i forvejen aftalte og at regeringen derfor bør droppe planerne om at forhøje pensionsalderen folketinget opfordrer i stedet regeringen til at nedsætte et udvalg som skal komme

til hvordan vi kan styrke mulighederne

de mener at vi har en for lav pensionsalder eller er det simpelt hen fordi regeringen står og mangler penge til skattelettelser

med hænder til arbejdsmarkedet på side to og halvfems i den tykke rapport om dansk økonomi der blev fremlagt før jul af regeringen står der at der stadig er rum til at den faktiske beskæftigelse kan stige uden at der er udsigt til kapacitetspres og flaskehalse generelt på arbejdsmarkedet eller oversat til almindeligt dansk som vi alle forstår der er ledige hænder til at besætte nye job og ifølge regeringens

regnedrenge vil arbejdsstyrken stige markant og i to tusind og fem og tyve vil der ifølge finansministeriet være ethundrede og otteogtredstusind ekstra hænder at tage af så nej er svaret

har vi så en lav pensionsalder her i danmark nej for med de regler

have den højeste pensionsalder i europa så svaret må være regeringen mener at dem som i forvejen har meget skal have endnu mere via skattelettelser og dem der skal betale det er så dem der har været på arbejdsmarkedet i flere år dem som har slidt og slæbt siden de var helt unge vi snakker om tømreren vi snakker om stilladsarbejderen sosu assistenten mureren

mennesker som faktisk har knoklet siden de gik ud af folkeskolen er det ok at det er dem der skal betale prisen er det ok at de nu skal knokle et helt liv og så leve i den utryghed som regeringen sætter dem i jeg synes det er helt skævt og det viser at den regering ikke aner hvad de skal stille op og

gør noget gør de det forkerte

slider på kroppen for når herre joachim b olsen som jeg kan se er i salen i dag

man mere nedslidt end andre på arbejdsmarkedet

har været mange år på arbejdsmarkedet som jeg jo selv har tager os til hovedet

så bliver man mere slidt man kommer til at

det på kroppen det kommer til at gøre ondt og man kan selvfølgelig ikke arbejde så lang tid som dem der uddanner sig til de

viser klart at ufaglærte har en kortere levetid end højtuddannede

to og firs procent af danskerne ønsker ikke

pensionsalder syv og halvtreds procent af venstres egne vælgere ønsker heller ikke en højere pensionsalder

de ønsker heller ikke en højere pensionsalder

og ministeren kære regering det er ikke den rigtige vej at gå der er ikke mange der synes det er fornuftigt og der er ikke mange der støtter jer i det og flertallet for at ændre pensionsalderen

måske hellere kigge på de reelle problemer hvordan kan vi få mennesker til at arbejde længere og gå fra arbejdsmarkedet uden at være fuldstændig nedslidte

vi kommer til at mangle dygtige hænder det er de svar

og dermed skabe tryghed for den enkelte arbejder der for tiden er noget bekymret

der er mange af dem der har knoklet

kan rende rundt og slæbe stilladser og hvad ved jeg i rigtig mange år

og så hjælper det jo ikke at en regering måske ligesom de gjorde sidst kommer med en ordning hvor der er hundrede mennesker der kan få

at arbejde lidt længere det er jo ikke svaret svaret er

er nødt til at kigge på vilkårene for dem der er nedslidt

mange af de argumenter ordføreren bruger imod

rettes imod de forhøjelser af pensionsalderen der allerede er vedtaget og som jo går ud på at i

så

arbejdsmarkedet når de fylder tres år så allerede med den nuværende pensionsalder har vi et stort problem hvad er ordførerens

en del af at vi er nødt til at tage alvorligt at er mange nedslidte mennesker som ikke har

lang tid nok det var derfor at den tidligere beskæftigelsesminister

ønsker det og det er fordi vi er nødt til at tage seriøst at der er mennesker som er nedslidte hvad gør vi ved dem skal de have en uddannelse vi skal også hele tiden kigge på arbejdsmiljøet og alle de her ting så jeg vil give herre finn sørensen ret i at

til os og det synes jeg også vi gør ved at nedsætte det udvalg

og som også bygger på at den skal sættes i vejret det står jo i loven at efterhånden som den gennemsnitlige levealder stiger

skal pensionsalderen sættes i vejret det man skændes med venstre om

så allerede med de nuværende mekanismer

på perronen om man så må sige så mit spørgsmål

godt rettes imod de forhøjelser af pensionsalderen der

jeg spørger ordføreren om ikke det kunne give anledning til at man overvejede om det nu var rigtigt og om vi skulle gå ind og ændre loven i forhold til

at vi skal gå ind i den her debat igen i

hen nødt til at finde ud af hvordan vi kan sørge for at de her mennesker kan blive længere tid på arbejdsmarkedet det er en diskussion hele folketinget bliver nødt til at tage i fremtiden det gør vi også selv os der

at en af de vigtigste faktorer når

mennesker til at blive længere tid på arbejdsmarkedet det skal arbejdsgiveren gøre det skal tillidsmændene derude gøre det skal

og det er jo også en del af det for med dårligt arbejdsmiljø og nedslidning kan de heller ikke blive længere tid på arbejdsmarkedet

vil give herre bent bøgsted fuldstændig ret alle skal deltage aktivt i det her arbejdsgiveren en selv lønmodtageren tillidsmanden

alle skal deltage aktivt for vi er nødt til at få de her mennesker til at arbejde

længere hvis de kan og hvis vi kan få dem til at have et

set bliver tabt i det her system det kan godt være at vi har en regering vi har et venstre vi har en liberal alliance der går mere op i økonomiske

der har min interesse derfor siger vi nej til det her for det er ikke ordentligt

forkert men så må jeg også bare sige til ordføreren at

et hav beregninger der siger at dem der går ud af grundskolen

så høj en levealder som dem der har en lang videregående dannelse det vil sige at dem man rammer er de mennesker som har knoklet og knoklet siden de var sytten år akademikerne

man fremrykke pensionsalderen vi står selvfølgelig ved de aftaler der er lavet i

noget grundlag for at hæve folkepensionsalderen

kan jeg selvfølgelig ikke står her og garantere

sige at en af de vigtigste medspillere i den sag

beskæftigelsesministeren har været ude og sige til ugebrevet a4 at det er meget vigtigt at arbejdsgiverne tager det ansvar og får

det tror jeg er den vej man skal gå uanset hvad pensionsalderen er er for mit eget vedkommende er den syv og tres

og derfor synes vi også det var lidt håbløst at der kom et udspil fra regeringen

kunne få et seniorfleksjob

hvor mange der er nedslidte og vi skal også huske på at jo højere pensionsalderen

kommer og har behov for at få en førtidspension eller et seniorfleksjob

det vil altid være sådan at hver gang man snakker om at hæve pensionsalderen

til at gå ud over

skal ske fremover og hvilke muligheder der er

om vi kan tilføje nye redskaber der gør at at det bliver mere attraktivt for seniorerne at blive på arbejdsmarkedet

en lempeligere

snakke om nedsat timetal

også være man skal snakke om alt muligt andet

selv ønsker i at blive på arbejdsmarkedet

der ikke er så hårdt og belastende for deres

halvfjerds eller fem og halvfjerds år med at kravle rundt på tage eller lave jord og betonarbejde

man også ude på arbejdspladsen sige hvordan kan man så

bare fordi man hæver pensionsalderen så

mere arbejdskraft tror jeg til gengæld vi vil komme til at

på dagpenge fordi arbejdsgiverne måske afskediger dem eller de selv vælger at sige at nu kan

men udtrykker samtidig bekymring for de mennesker som ikke kan arbejde et fuldt arbejdsliv at arbejdsgiverne har ansvar for at understøtte at seniorer kan blive længere på arbejdsmarkedet

brug af de ordninger der findes i dag at der findes ordninger som understøtter at seniorer kan blive længere på arbejdsmarkedet at seniorer har mulighed for at få en højere pension ved at blive længere på arbejdsmarkedet at se på hvordan vi kan styrke mulighederne for

arbejde længere får bedre og mere fleksible muligheder for det folketinget opfordrer regeringen til at skabe ro og tryghed om danskernes pensionsalder at styrke muligheden for dem der er nedslidte

når herre bent bøgsted meget klart beskriver de konsekvenser det vil få hvis man bare hæver pensionsalderen hvad kan begrundelsen så være for ikke at stemme for socialdemokratiets

sætte pensionsalderen i spil ved de kommende finanslovforhandlinger

den kobling fangede jeg simpelt hen ikke for indtil vi kom til afslutningen var jeg

alt hvad herre bent bøgsted sagde så hvorfor dog ikke støtte

derfor kan man jo ikke bare sidde

nu tager vi lige og skærer lidt i pensionsalderen

hæves men hvordan det ser ud om ti til

kan her tanke om at vi skal hæve pensionsalderen igen for alle fordi jeg deler de synspunkter der allerede er kommet til udtryk at der er en masse mennesker der er nedslidt og som har behov for at kunne gå på pension så kan vi slå en gang for alle at vi

velfærdsaftalen vi snakker om regeringens ønske om at forhøje

også at arbejdsgiverne gør en større indsats for

de ældre til at blive på arbejdsmarkedet og det

få redskaberne til at fungere det kan godt være der skal nogle nye redskaber

at blive på arbejdsmarkedet noget

man havde om hvordan levealderen ville udvikle sig viste sig at være forkert og der er sket det ekstremt positive at levealderen er steget langt mere og langt hurtigere end man forudså

og når forudsætningerne fremskrivningerne

blive der hvis de har mulighed for det

hvis det er fordi herre joachim b olsen

penge til et eller andet så kan jeg godt følge herre joachim b olsen men det

er det så ikke udtryk for rettidig omhu at man ændrer og

det vil herre bent bøgsted formentlig gøre i sin egen økonomi hvis han baserer

sin økonomi på nogle forventede indtægter og udgifter

så viser sig at udgifterne bliver endnu større end forudset

så så ændrer man da adfærd så ændrer man på sin økonomi

lige nøjagtig målrettet den gruppe mennesker som flere ordførere har været inde på at nævne her i dag

mange derude der gerne vil have en

jeg synes ikke at vi er helt i mål jeg vil gerne stille følgende spørgsmål kan vi få en garanti for at dansk folkeparti i denne valgperiode ikke medvirker til yderligere forhøjelse

i to tusind og tyve det er efter den her valgperiode

skal være påpasselig med at give garantier vi har har jo set at det kan gå gruelig galt

at der skulle komme noget nyt møde før i to tusind og tyve det er det der står i

på nuværende tidspunkt jeg ved ikke om regeringen indkalder til nogle møder om et eller andet på et tidspunkt det ved jeg ikke noget om

ordføreren om at bekræfte at vismændene i deres seneste økonomiske rapport det er jeg nemlig ret sikker på at

selv om ordføreren ikke har tallene

finanspolitikken i danmark til at være citat overholdbar overholdbar og

lempelser på kort sigt altså at udfordringen ikke er på det lange sigt men hvis man

også for samfundet men det betyder at reguleringen af aldersgrænserne for hvornår man kan trække sig fra arbejdsmarkedet er kommet bagud levetiden er i dag højere end den ventede udvikling da velfærdsaftalen blev vedtaget i to tusind og seks så hvis vi ikke gør noget

vi udsigt til store underskud på den såkaldte strukturelle saldo og det betyder at den ældre generation kan se frem til flere år på pension end den unge generation og det synes vi i venstre faktisk ikke er rimeligt jeg ved godt at svaret fra både sf og andre dele af oppositionen er at vi helt skal droppe al snak om arbejdsmarkedsreformer men men helt ærligt det er ikke ansvarligt

fuldkommen enig med det flertal af økonomer der klart siger at vi er nødt til at trække i arbejdstøjet og få lavet nye tiltag som får danskerne til at arbejde længere gennem et helt arbejdsliv har danskerne syv og tyve

års fuldtidsbeskæftigelse

vores svenske naboer har en og tredive

fuldtidsbeskæftigelse det vil altså sige at den forestilling om at vi danskere arbejder mere

simpelt hen ikke holder vand vi arbejder over et helt arbejdsliv mindre end dem som vi normalt sammenligner os med det vidner jo om at vi har nogle strukturelle udfordringer på vores arbejdsmarked og det vidner om at vi ikke skal lukke ned for arbejdsmarkedsreformer

og som vi alle sammen nyder godt af i debatten om pensionsalder

hører jeg ofte dele af oppositionen turnere rundt med påstanden om at venstre ikke har blik for de mennesker der er nedslidte intet intet kunne være mere forkert faktisk synes jeg kun at

med til at gøre debatten både usaglig og useriøs selvfølgelig beder vi ikke folk der er nedslidte om at blive på arbejdsmarkedet

også vi skal holde fast i det glædelige at seniorernes helbred er blevet væsentligt forbedret over de seneste år og det blandt andet skyldes sundere vaner men det skyldes også et arbejdsmarked med mindre fysisk nedslidning og bedre mulighed for at tilrettelægge arbejdet for den enkelte det smitter naturligvis også af på beskæftigelsesfrekvensen blandt seniorerne som også har været stigende

at der er markant flere faglærte seniorer der bliver i arbejdstøjet

at vi skal glæde os over

rigtig gode muligheder for at trække sig tilbage og sådan skal det også fortsat være har man haft et langt og hårdt arbejdsliv skal man selvfølgelig have mulighed for at trække sig fra arbejdsmarkedet

man er nedslidt det kan man eksempelvis med seniorførtidspensionsordningem og som ministeren også har nævnt ser vi her at ni ud af ti der søger om den

det viser i mine øjne at ordningen virker ud over den ordning er det også værd at nævne fleksjobordningen som vi med reformen fik gjort mere rummelig og det betyder at personer der kun i begrænset omfang kan arbejde nu har bedre muligheder for at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet det er en god ordning som vi også ser at flere seniorer benytter sig af

os slå én ting fast det er en skræmmekampagne når venstrefløjen igen og igen turnerer rundt med påstande om at venstre ikke skænker nedslidte mennesker en tanke på intet tidspunkt i debatten om pensionsalder har vi bedt nedslidte mennesker om at arbejde længere tværtimod har vi gennem årtier været med til at skabe et fleksibelt pensionssystem hvor der er gode muligheder for at trække sig tilbage hvis kroppen siger fra og det skal vi jo ikke ændre ved men vi tør godt tage ansvaret på

arbejdsmarkedet som vi som ansvarlige politikere er nødt til at løse i de kommende år går meget store generationer på pension og relativt små generationer træder ind på arbejdsmarkedet og dermed kan vi se frem til mange år med store offentlige underskud det ender med at blive en regning som den næste generation kommer til at betale hvis ikke vi beder dem

er kommet frem med udtalelser om at man i løbet af foråret vil komme med forskellige udspil inden for tilbagetrækningsområdet betyder det at der ikke i de udspil vil komme en hævelse af pensionsalderen

klart og tydeligt siger at det er regeringens politik at fremsætte et forslag som åbner op for at dem der kan blive længe på arbejdsmarkedet får mulighed for det set i lyset af de argumenter som jeg blandt andet har

vismænds rapport står der klart og tydeligt at dansk økonomi er

en lang række aftaler blandt andet reformen fra to tusind og seks og hvis det er sådan at venstre mener at der er en regning som skal betales af den kommende generation

er det jo fordi venstre har planer om at bruge pengene på noget andet inden da altså eksempelvis at give nogle skattelettelser hov det advarer de økonomiske vismænd så i øvrigt også imod så kan herre klaus markussen ikke lige forklare

her med at næste generation skal

kommer fra hvor er den saglige faglige argumentation for det altså ud over at venstre bliver ved med at gentage noget som tydeligvis er

sådan som jeg forstår at der er andre partier der foreslår eller har præference for eller vi kan lave en løsning i god tid før man har ryggen mod muren før

både ærlig snak og rettidig omhu

klaus markussen så i det mindste ikke når herre klaus markussen ikke vil forholde sig til de økonomiske vismænds

bekræfte at det er sådan at arbejdsudbuddet i danmark kommer til at stige ganske betydeligt frem mod år to tusind og fem og tyve med de allerede vedtagne reformer og

ikke er behov for det påskeæg fra helvede som regeringen

regnedrenge har sagt at i to tusind og fem og tyve

ethundrede og otteogtredstusind flere hænder

tykke rapport om dansk økonomi at der er ledige hænder til at besætte nye job

nødt til at sige til herre klaus markussen der er ledige hænder nok

for noget som rent faktisk ikke er rigtigt hvorfor skal de nedslidte være med til at betale for kommende skattelettelser for det er jo i bund og grund det det drejer sig om

venstres politik er at hvis man er nedslidt

skal man selvfølgelig ikke tvinges til at blive længere på arbejdsmarkedet vi

som sikrer at det ikke sker og det

ikke for helvede skal jeg lige sige der blev ikke bandet

hvad det er for en økonomisk nødvendighed der gør at regeringen vil bede danskerne og

de nedslidte som i forvejen har markant færre år

ønske og ikke en økonomisk nødvendighed der driver regeringen derfor

danskerne til at arbejde for det er altså noget der optager rigtig mange danskere det kan vi se

at over firs procent af danskerne afviser det her det er noget der skaber en utrolig stor utryghed derude derfor

det så er regeringen vil have danskerne til at arbejde jeg

regeringen jævnfør hvad der står i regeringsprogrammet

bidrager til trygheden når der er partier som gør sig til talsmand

anerkende at der er en udfordring der skal løses og løses nu i god tid inden

det attraktivt og fleksibelt at være ældre på en arbejdsplads og det gør de fleste arbejdsgivere så det sker helt af sig selv man kan se det på statistikkerne så derfor er der jo ingen grund til at snakke om at vi skal have flere til at arbejde det kommer af sig selv folk vil gerne arbejde længere dem der kan

ordføreren kom til at sige at der er mindre fysisk nedslidning eller jeg ved ikke om det en usandhed

bare gerne spørge om ordføreren er uenig med beskæftigelsesministeren der så sent som i sidste uge hvor vi også var hernede

tyve planen om arbejdsmiljø forklarede os at muskel og

på de danske arbejdspladser er steget med femten procent hvad er rigtig ordførerens snak om at der er mindre fysisk nedslidning eller beskæftigelsesministerens

spilder millioner af arbejdstimer hvert år fordi tredstusind mennesker

er ude for erhvervssygdomme hvis vi gjorde noget ved det havde vi ufattelig masser af ekstra arbejdskraft vi kunne spare arbejdsgiverne for en masse penge og i øvrigt de skadede for en masse lidelser og samfundet for en masse udgifter til til sundhedssystemet fire og tres milliard kroner om året spilder vi på det her hvorfor tager

venstre og regeringen ikke fat i det i stedet for det var da helt oplagt

spille på nogle af klaverets tangenter det er rigtig vigtigt at

det hænger rigtig meget sammen med med den vigtige indsats og de vigtige

efterlønsordningen som jo betyder at den i praksis

ikke kan bruges af den målgruppe som den oprindelig var

tiltænkt det er også det venstre gjorde da de

at lave en drastisk forringelse af førtidspensionen muligheden for at

men det jeg gerne vil spørge ordføreren om er hvad betyder det når man nu er medforslagsstiller af til vedtagelse

der står at folketinget opfordrer regeringen til at skabe ro og tryghed om danskernes pensionsalder betyder det at venstre har opgivet

de øvrige regeringspartier har gjort klart og tydeligt i regeringsprogrammet

det er regeringens politik at dem der kan skal arbejde længere

front siger hvad det er der er regeringens politik og hvad man står for

skaber indtryk af at

startet på arbejdsmarkedet i en alder af seksten sytten eller atten år

mangler at få opklaret i den her debat

at man i regeringen og i venstre mener at man nu vil have en højere pensionsalder på et tidligere tidspunkt end det der ellers

ikke fordi vi står og mangler arbejdskraft tværtimod

vi har i forvejen en af de højeste erhvervsfrekvenser i det her land og den arbejdskraft vi måske kommer til at mangle

noget der minder om akut mangel på arbejdskraft vi har til gengæld økonomer arbejdsmarkedspolitiske eksperter som siger at vi for længst har udtømt alle

og pensionspolitikken sammen på en sådan måde at man i god tid kan justere tilpasse og tilsikre at vi har den fornødne arbejdskraft

omkring danskernes pensionsalder ved klart tydeligt ærligt og solidt

for at arbejde mere

jeg mener at de har mulighed i dag

herre vi siger tak til venstres ordfører og den næste i rækken er herre finn sørensen som ordfører for enhedslisten

der tænker sådan har desværre ret store grupper tvinges ud af arbejdsmarkedet på grund af nedslidning stress og arbejdsulykker længe inden de når folkepensionsalderen eller de tvinges ud fordi der simpelt hen ikke er brug for deres kvalifikationer bare et par fakta der

underbygge det en fjerdedel af 3fs medlemmer har forladt arbejdsmarkedet inden de fylder tres de er på førtidspension eller er afgået ved døden en fjerdedel af foas medlemmer forventer ikke at de kan holde til at blive på arbejdsmarkedet til de fylder tres cirka fyrre procent af los medlemmer forventer ikke at de kan blive i

til de skal gå på pension disse tal belyser at vi har et meget stort problem allerede med den nuværende pensionsalder på fem og tres år

derfor har enhedslisten også stemt imod forslagene om at hæve den for samtidig er trygheden for disse lønmodtagere jo blevet udhulet gennem stramninger af dagpenge efterløn førtidspension fleksjob sygedagpenge revalidering og kontanthjælp

vigtige spørgsmål hvad skal disse mennesker leve af når de ryger ud af arbejdsmarkedet

indtil de kan gå på pension i enhedslisten synes vi det er skammeligt at vi byder dem en sådan afslutning på et langt arbejdsliv samtidig er der en kæmpe ulighed i levealder den lavestlønnede og lavest uddannede fjerdedel af mændene lever simpelt hen ti år kortere end den bedst lønnede og bedst uddannede fjerdedel i gennemsnit selvfølgelig

de der kom på arbejdsmarkedet i en tidlig alder har ganske enkelt færre gode år som seniorer hvor de kan nyde livet og så melder det naturlige spørgsmål sig hvorfor

ret til lige så mange gode seniorår som højtuddannede og højtlønnede så jo det er galt nok som det er allerede med den nuværende pensionsalder hvordan skal det så ikke gå når de vedtagne forhøjelser af pensionsalderen slår igennem et flertal her i salen har jo som bekendt vedtaget at den skal stige til otte og tres år i

tredive det sker på baggrund af den såkaldte velfærdsaftale mellem de borgerlige partier og socialdemokratiet hvor de aftalte det princip at pensionsalderen løbende skal sættes i vejret i takt med stigningen i den gennemsnitlige levealder det princip er

i købet skrevet ind i loven om folkepension

betyder det at en person på tredive år først kan gå på folkepension når hun fylder to og halvfjerds en halv

en på atten år først kan gå på folkepension

det vil regeringen så hæve folkepensionsalderen med yderligere en halv år netop med henvisning til lovens bestemmelser det har været dråben der fik bægeret til at flyde over på kort tid har 3f samlet langt over tohundredetusind underskrifter ind imod en højere pensionsalder

målinger viser at et klart flertal ønsker en lavere pensionsalder og mulighed for tidligere tilbagetrækning det er på tide at flertallet herinde vågner

vi bliver simpelt hen nødt til at komme med nogle konkrete svar til de mange der med rette er bekymrede

får vi rig lejlighed til at diskutere i de kommende måneder enhedslisten er for nylig kommet med et udspil om ret til tidlig tilbagetrækning betinget af antal år på arbejdsmarkedet og et medlemskab af a kassen vi har indkaldt til endnu en forespørgselsdebat og fremsat et beslutningsforslag men i dag diskuterer vi så

regeringens planer om yderligere forhøjelse af pensionsalderen jeg synes det er opmuntrende at dansk folkeparti og socialdemokratiet har sagt fra

over for regeringens planer det er en god begyndelse men jeg synes specielt på baggrund af debatten i dag med dansk folkeparti og for den sags skyld også venstres ordfører at

melder sig nogen usikkerhed om hvad det egentlig er holdningen er hos dansk folkeparti jeg vil gerne at denne debat udmønter sig

og enkelt flertal for en klar afstandtagen

regeringens planer jeg har bemærket

socialdemokratiet og sf har fremsat et forslag det er der mange gode takter i det er der også i det forslag der kommer fra alternativet jeg synes bare det er vigtigt at vi prøver at samles om en meget klar og tydelig tekst hvor vi forhåbentlig da kan få afklaret hvor dansk folkeparti er i den her diskussion derfor foreslår enhedslisten følgende

til vedtagelse folketinget konstaterer at der er stor utilfredshed i befolkningen med højere pensionsalder og opfordrer regeringen til at droppe sit forslag om yderligere forhøjelser af

år på folkepension i øvrigt var der vidt jeg husker omkring tyve procent af danskerne der sagde nej til at modtage den fordi de ikke mente at man skulle forsørges af det

tænker vi vist ikke mere i danmark

så blevet sat ned til fem og tres og med de gældende regler

vil pensionsalderen igen være syv og tres år

når vi har brug for at gøre noget ekstraordinært altså at indfase stigningen den allerede vedtagne stigning i pensionsalderen hurtigere skyldes det at der har været en ekstraordinær udvikling da man lavede aftalen om pensionsalder i to tusind og seks hvor et bredt flertal inklusive s og df var enige om at man skulle tage udgangspunkt i en gennemsnitlig

halv år gjorde man det på baggrund af en fremskrivning af levealderen som er blevet overhalet fuldstændig af virkeligheden den udvikling man dengang regnede med skulle tage halvtreds år

det betyder at begrænsningen på tilpasningen altså at pensionsalderen kun kan sættes op med en år

nu får meget stor betydning konsekvensen af ikke at justere aftalen er at vi vil bruge flere ressourcer end forudsat de kommende år på at sikre at nogle få årgange får ekstremt mange pensionsår imens alle andre gradvis vil få færre år på pension

man kunne se at kollegaer der går på pension i de kommende år vil få cirka nitten år på pension mens man selv vil kunne se frem til væsentlig færre det synes jeg er en dybt ufornuftig prioritering af samfundets ressourcer i stedet for at bruge alle ressourcer på at sende en masse raske mennesker på nogle meget lange pensioner

forsøge at løse alle mulige andre samfundsproblemer herunder

en bedre indsats for dem som har et behov dem som er syge dem som ikke er raske det er naturligvis entydigt positivt at levealderen stiger eksplosivt for alle samfundsgrupper særlig som tilfældet er at det også giver sig udslag i flere gode leveår med godt helbred men den her positive udvikling skal vi ikke gøre til et problem ved ikke at justere lovgivningen derefter når vi kommer på den anden side af

vi opleve at antallet af danskere på overførsel vil stige og antallet af danskere på arbejdsmarkedet vil falde den udvikling forstærkes hvis vi ikke indfaser stigning i pensionsalderen hurtigere

har det en pris så har det en omkostning det kan ingen benægte omkostningen vil være at der vil være færre ressourcer til andre ting herunder sundhed uddannelse politi forsvar og ja også til lavere skat og dermed højere disponibel indkomst og højere levestandard for lønmodtagerne

er det eneste ansvarlige at gøre at justere pensionsalderen at indfase stigningen hurtigere

kunne være interessant at få et præcist svar på

uenighed om hvorvidt det indeholder

en garanti for at der ikke vil blive arbejdet med en forhøjelse af pensionsalderen

kommer til at blive ændret vi kommer til at få en hurtigere indfasning af den stigning vi har vedtaget jeg kan bestemt ikke garantere at det kommer til at ske nu men jeg synes at det burde ske nu men det kommer til at ske og jeg vil vædde med at der er socialdemokrater måske også nogle af dem der sidder i salen der en dag kommer til at lægge stemmer

at når vi oplever at forholdene ændrer sig at de fremskrivninger vi har lavet

er nødvendige i god tid så folk kan indrette sig på det

ønske om ikke at gøre men jeg er helt overbevist om at

hvis det ikke bliver nu i den her regeringsperiode kommer det til at ske på et tidspunkt fordi udviklingen er af en sådan karakter at vi naturligvis bør udvise den rettidige omhu omhu som en ændring i i forudsigelserne tilsiger at man gør nemlig at man indfaser stigningen i pensionsalderen

kan jeg jo tænke at jeg ikke tror at herre joachim b olsen nogen sinde har snakket med de her mennesker eller på arbejdsmarkedet

at herre joachim b olsen godt kan lide tal og tal og tal og helst gerne

rigtig mange tal der siger at de ufaglærte

så længe som dem som har en høj uddannelse

kan klare så høj en pensionsalder som alle andre

at når man ser på forskellen

det kan man ikke vi ved

levealder mellem folk med lange uddannelser og folk med

to faktorer udgør tres til halvfjerds procent af

rygning og det er alkohol det er det der gør den helt store forskel derudover

kost og motion men selvfølgelig er der nogle der bliver nedslidt der er også 3fere der bliver nedslidt det ville være mærkeligt at påstå andet men når vi ser på de forskelle der er så er det ikke rigtigt at tilskrive dem nedslidning det er der simpelt

den ufaglærte der har knoklet siden han var sytten

har altså tretten år mere på arbejdsmarkedet end akademikeren

mener ordføreren helt ærligt at de tretten år

ingenting betyder at det kan man sagtens selv om man har arbejdet i tre og halvtreds år

arbejdstid når man når pensionsalderen

påstås at de forskelle der er i levetid skyldes at man har været længere tid på arbejdsmarkedet

de korteste uddannelser eller dem der er ufaglærte har

olsen så ikke anerkende at det betyder noget

et fysisk psykisk sled der har været i løbet af arbejdsdagen for

olsen slet ikke at der altså er noget

er det forkert og det tror jeg sådan set fru astrid krag

krag ved godt at de forskelle der er i levealder

skyldes livsstil det vil også betyde at den 3fer

forbrug af af alkohol dyrker motion

oplever at få en en lige så stor stigning

deres restlevetid som tres årige

så meget som alle andre grupper dem der er ramt af en lavere levealder er dem der er uden for arbejdsmarkedet

og derfor vil jeg bare sige fra over for liberal alliances forsøg på

kvittere for joachim b olsens ærlighed

olsen sagde at en højere pensionsalder

uddannelse men også til lavere skat lavere skat til de lønmodtagere 3fere

en højere disponibel indkomst og dermed en højere levestandard og flere muligheder i deres familier det er jo prioriteringer

eller at dem der kan arbejde skal have mulighed for at arbejde jeg mener at der er en liberal afgørende forskel i de to sætninger og jeg vil gerne

er vi skal gå efter for i øjeblikket er herre joachim b olsen ved at tvinge folk til at arbejde længere og de har da selv sparet deres pensionspenge op så

og som så ikke kan bruges på andre ting men der er ikke nogen sammenhæng i velfærdsstatens logik med hvad man betaler ind og hvad man får ud den logik findes

ikke sådan en forsikringsordning hvor man kan se hvor meget man har betalt ind og så har man ret til at få noget ud

de vælger prioritere på at betale ind på pensionsordninger der gør at de kunne stoppe tidligere nogle vil måske bruge dem på noget andet det må folk selv finde ud af det vi diskuterer er hvornår

de kan yde noget mere der er nogle der ikke kan

stater med de ideologier som herre christian juhl tidligere har støttet så inderligt

det gør man ikke når man er liberal der må folk selv

og det gør de i høj grad fordi vi rent faktisk har lavet reformer der gør at de

ulighed altså den kæmpe forskel i levealder udelukkende skyldes livsstil det er simpelt hen ikke rigtigt der er ikke noget forskningsbelæg

benægter men der er altså også noget der handler om

fysisk og psykisk nedslidning arbejdsulykker og alt det der er berørt af og hænger sammen med arbejdslivet

liberal alliance ligesom antyder at det er folks egen skyld at de ikke lever så længe som andre eller at de ikke kan finde et job jeg vil gerne spørge ordføreren hvad betyder det når man i den her fælles vedtagelse skriver at nu vil man skabe ro om

pensionsalderen i befolkningen betyder det at dansk folkeparti har bevæget sig i retning af de andre borgerlige partier

og derudover ligger der andre faktorer som motion

også betyder rigtig rigtig meget nedslidning er ikke det der slår ud her

det simpelt hen ikke det kan man ikke finde belæg for nogen steder derfor burde fagbevægelsen i stedet for

interessere sig så meget for at pensionsalderens stigning ikke bliver indfaset hurtigere

at sørge for og hjælpe med til at deres medlemmer lever sundere det synes jeg godt en fagbevægelse

ikke med tvang men gennem oplysning så gjorde de noget for deres medlemmer

at argumentere for at pensionsalderens bliver indfaset er noget som alle taber på er nogle meget få grupper der får stor gavn af det men alle andre taber fordi der vil være langt færre ressourcer

hvorfor skriver man under på en fælles vedtagelse som der er to vidt forskellige udlægninger af herre joachim b olsen vil skabe ro og tryghed ved at

fortælle befolkningen at de kan være helt trygge ved at pensionsalderen

ikke kommer til at lægge stemmer til det men jeg helt overbevist om at df og s kommer til at lægge stemmer til det en dag

at vise rettidig omhu er at gøre det nu hvor vi kan se der er nogle årgange på vej på folkepension om syv otte år som kommer til at få nitten år på folkepension i snit

at vi står over for en udfordring vi ikke havde forudset

højde for det dengang med globaliseringsaftalen i midten af nullerne der er blevet lavet arbejdsudbudsreformer under den daværende regering og for så vidt også under srsf regeringen

har ændret sig nu altså danmark kommer til at have europas højeste pensionsalder

det er så bare sket langt langt hurtigere end man forudså den udvikling man

ville tage halvtreds år har taget ti år det er det vi kigger ind i er jo en ekstremt positiv udvikling men det er altså også en udvikling der gør

så er nødt til at justere aftalen hvis vi ellers er ansvarlige

selv bestemme om vi tager væddemålet i to tusind og sytten kroner eller i to tusind og fem og tredive kroner men vil

med til at øge udbuddet af arbejdskraft det som økonomerne fortæller os

at sikre at arbejdsstyrken har de kvalifikationer der skal til for overhovedet at kunne begå sig på arbejdsmarkedet hvorfor fokuserer herre joachim

bliver længere tid på arbejdsmarkedet

så ude på arbejdsmarkedet

en lang række ting i forbindelse med overenskomstforhandlinger og alt muligt andet hvor man

teknologisk udvikling som gør at vi får bedre maskiner

der gør at arbejdet bliver mindre nedslidende

arbejde bliver mere værd og

rigtig rigtig positiv udvikling

skal man også kigge på fremadrettet

jo ikke noget mod hvordan det var for halvtreds år siden eller endnu længere tid

og det er en rigtig god udvikling så ansvaret ligger

at blive på deres arbejdsplads når de har nået folkepensionsalderen

der også er et problem så det er vel også

et spørgsmål om hvordan arbejdsgiverne nu har indrettet arbejdspladserne

vi kan ikke undvære jer vi vil have at i bliver det har vel også

de oplever en ekstremt stor stigning i beskæftigelsen i de her år og det skyldes

da vi havde debatten om de reformer

jo ikke det der sker og heldigvis for det vi oplever at folk bliver i

glade for det og når vi så oplever

hæve pensionsalderen og sænke

sænke skatterne det kunne egentlig være interessant

gå ud og spørge nogle af de her mennesker der sidder på arbejdspladserne

ville se på sådan et bytteforhold en højere pensionsalder mod en lavere skat

bliver vi næsten nødt til at vide hvad det er herre joachim b olsen og den øvrige øvrige del af regeringsblokken egentlig mener så hvor meget er det pensionsalderen

pensionsalderen i fem og tyve

man sigtede efter fjorten en halv år på pension

pensionsalderen i to tusind og fem og tyve

udfordringer det var socialdemokratiet der indførte budgetloven og den indeholder nogle grænser og de grænser kommer vi i konflikt med

hvordan de vil løse den udfordring nu har regeringen i hvert fald barslet med

kan løse den udfordring socialdemokratiet mangler at komme med nogle løsninger medmindre løsningen bare er at sige så er der færre penge til

for vores ældre medborgere der har knoklet et helt liv på arbejdsmarkedet ikke mindst dem der har arbejdet i erhverv

at dem der bliver mest slidt af at udføre arbejde som jo

til gavn for os alle sammen også kan stoppe først

vi er inspireret af den tyske model som vi ikke ved om kan kopieres en til en i danmark

hvor folk der har været mange år på arbejdsmarkedet får mulighed for at trække sig

præsentation af den pensionspakke lagde den tyske regering vægt på at nedsættelsen skal ses som en anerkendelse for mange års tro tjeneste på arbejdsmarkedet

lyder det helt konkret kan tyskere

været fem og fyrre år på arbejdsmarkedet trække sig tilbage som tre og tres årige

pensionsalder men i opgørelsen over de fem og fyrre år på arbejdsmarkedet tæller eksempelvis almindeligt lønarbejde læretid og visse former for videreuddannelse

studier på universitetet ikke med dermed vil især ufaglærte og folk med korte uddannelser få glæde af reglerne i tyskland forventer man at tohundredetusind tyskere årligt vil kunne trække sig tilbage efter de nye og mere lempelige regler så alt i alt støtter alternativet altså ikke en forhøjet pensionsalder vi vil tværtimod gerne se på tiltag

er vores forslag til vedtagelse som vi håber at samle folketinget

pålægger regeringen at arbejde for en differentieret pensionsalder således at det er antallet af år på arbejdsmarkedet afgørende for pensionstidspunktet

de kommende debatter for der kommer jo mere

faktisk er en del partier som er enige om en meget vigtig ting i hvert fald i forhold til hvad der bliver sagt fra talerstolen nemlig at vi må have begravet regeringens planer om en yderligere forhøjelse af pensionsalderen

for nogle konkrete alternativer og hvad

det når vi ikke i mål med i dag men jeg vil gerne takke ordføreren for at han har bevæget sig ind på den bane

har mange flere år på folkepension vil der være færre ressourcer til dem når de engang kommer i samme alder hvad er rimeligheden

at arbejde så hårdt for at få det hele til at løbe rundt

skal give mennesker i det her velfærdssamfund de optimale

hvor det i al fald indimellem kan synes som om vi er tættere på at miste grebet om klimaforandringerne og hvor den fjerde industrielle revolution på mange måder udfordrer

kan man af og til godt komme til at se lidt dystert

på at det egentlig er sådan at vi faktisk har skæbnen i

skabe et godt liv og flere muligheder for vores børn og for alle børn

så når vi radikale alligevel tror på fremtiden skyldes det jo bevidstheden om at de her friheder og

os har udvist mange forskellige steder i samfundet også i politik

faktisk kan blive bedre end i går hvis vi tør tage ansvar

og for fremtidige generationer

svært at planlægge fremtiden i detaljer det er nok nærmest

at være klar og forme den efter de ambitioner

fuldstændig afgørende

vi har haft vi tror på at der kan skabes noget der er bedre

danskerne lever længere det har der været en længere debat om

er udsigt til flere år på pension end for både tidligere og

som pensionisterne var stillet i udsigt så er det jo altså også bare et faktum at så bliver der færre penge til rådighed til andre

vi ønsker at investere mere i vores fremtid samtidig med at vi ønsker at sikre god velfærd og omsorg for både børn og ældre

vores forslag en en generationsgave hvor vi ønsker at styrke mulighederne for

så den i højere grad afspejler den længere levetid som allerede har

været en del af debatten og som danskerne er stillet i udsigt vi har foreslået at fremrykke den aftalte pensionsalder den bliver otte og tres i to tusind og tredive og vi foreslår at fremrykke den til to tusind og fem og tyve

og selv om at give børn og børnebørn en

et år mere på arbejdsmarkedet fra to tusind og fem og tyve i stedet for

hvis de kan samtidig

man selvfølgelig også løbende kan flytte sig til andre job når man er i arbejde hvis man er i risiko for nedslidning

langt bedre hånd om og gives hjælp til de udsatte på arbejdsmarkedet det er derfor vi har foreslået at personer der

eller selvfølgelig ressourceforløb eller fleksjob hvis de ønsker det

handler om næste generation og behovet for at give vores børn

de meget forskellige liv man lever alle sammen over en kam skal sættes under den samme presse

fremrykket indfasningen af en hævelse af pensionsalderen

de borgerlige partier herunder de radikale og socialdemokratiet er enige om

er atten år i dag først kan gå på pension når vedkommende er fire og halvfjerds år det kalder jeg altså ikke at forøge mulighederne heller ikke for et godt seniorliv og da slet ikke for den store gruppe der kommer på arbejdsmarkedet i en tidlig alder men vi ved jo hvor vi har de radikale lige nøjagtig hvad det spørgsmål angår det mit spørgsmål går på er hvad er det for nogle tidlig tilbagetrækningsordninger de radikale så vil foreslå for at tage højde for det problem som alle kan se nemlig at der er mange der er nedslidte og simpelt

den aftale vi allerede har indgået med et bredt flertal i to tusind og fem og tyve

har brug for en langt mere intensiv indsats tidligere

derfor jeg egentlig synes det er lidt underligt at vi skal have debatten på de her betingelser som om

vores forslag nu handler om en

ting i den her sammenhæng og sidder også

som de skal det har vi jo heldigvis

en god og åben og konstruktiv drøftelse af

få brug for hjælp langt tidligere fremrykkelsen handler om at vi har brug for at kunne investere massivt i vores børn og unge i fremtiden ellers efterlader vi regningen hos dem og det vil vi ikke være med til i radikale venstre

at ødelægge efterlønsordningen hvorfor

gennemførte man som regeringsparti en drastisk forringelse af mulighederne for at få førtidspension

ordførerens forslag om en seniorførtidspension der følger folkepensionsalderen

er den gruppe vi taler om jo for længst kastet ud af arbejdsmarkedet og lever af kontanthjælp med loft og to hundrede og fem og tyve timersregel og så videre medmindre vi

at kunne anvise at man vil investere i fremtiden

så er man nødt til at prioritere vi vil gerne være med til at gøre langt langt mere

i forhold til fremtiden for dem der virkelig har behov for det og som er i risiko for nedslidning

der skal en række arbejdsmiljøinitiativer til forebyggelse

man kan flytte sig men generelt lever vi meget længere og vi har en aftale om at pensionsalderen bliver otte og tres

til to tusind og fem og tyve så de vilkår kommer til at gælde for alle os

ungt menneske uden for arbejdsmarkedet måske et helt liv er enormt meget dyrere end hvis en enkelt ældre seniorperson får lov til selv at vælge om han vil gå på pension eller arbejde eller om hun vil

pension eller arbejde en smule længere er det ikke de unge vi skal fokusere på og sørge for at de kommer ind på arbejdsmarkedet og så sige

det ser ud til at det går meget godt i øjeblikket

os og prioritere vores kræfter om det der er det allerallerstørste problem

de tusindvis af unge mennesker som ikke får en chance som ikke har en mulighed som der ikke er plads til på de arbejdspladser der er i øjeblikket man vil ikke tage sig af dem man vil ikke give dem det rum der skal til

de fleste erkender at et arbejdsliv er forskelligt og at det afhænger af hvor man har været placeret på arbejdsmarkedet men der er folk her i salen der i dag har stillet

arbejdspladserne om om der er en hårdere belastning i dag på grund af et hårdere tempo og det er der notorisk der er ingen vej udenom

sker også en brutalisering af arbejdsmarkedet som er enormt hård i dele af arbejdsmarkedet især i den del af arbejdsmarkedet

så sent som i sidste uge her med

forligskredsen bag

arbejdsmiljøplanen har som mål at muskel og skeletbelastende job skal falde med tyve procent frem til to

det kommer ikke til at ske ministeren måtte erkende at i stedet for at falde fra to tusind og elleve

de belastende job steget med femten procent

helt vanvittig situation der er i arbejdsmiljøet men vi kan også tage andre områder der belaster for eksempel

og tyve planen der var målet

er steget med sytten procent steget med sytten procent lige præcis den modsatte vej af hvad planerne

endnu hvor det er gået hen meget tyder på at der er der ingen forbedringer sket i bedste fald

at de skulle falde med tyve procent det sker ikke og derfor synes jeg at hvis man

man et enormt centralt og vigtigt element og dermed

mig af den mulighed der er for at man også kan få en

bemærkning når man ikke er ordfører

giver ordet til

tilhængere af at man hæver pensionsalderen men man skal gøre sig klart at alternativet

at vi på anden måde skal bede folk om at betale mere

enten arbejde mere eller betale mere i skat hvis vi skal finansiere at der skal være en meget lang

at man kan vælge enten at arbejde meget mere mens man er i den arbejdsdygtige alder eller at betale langt mere i skat eller at vi

folk vælge at vi holder den tid man er på pension nogenlunde konstant i stedet for at man bare skal

det selvfølgelig naturligt at vi også lader folk gå senere på pension det gør den jo levealderen stiger og stiger og hvis vi på et tidspunkt kommer op på en endnu

tror jeg at de fleste mennesker vil kunne se rimeligheden i

pensionsalderen stige

pensionstid på cirka fjorten en halv år

i gennemsnit det synes vi er meget passende vi synes ikke det bør være sådan at man skal være femten tyve eller fem og tyve år på pension

heller ikke som noget gode for folk at de skal være længst muligt på pension vi mener ikke at er noget slemt ved at være på arbejdsmarkedet derfor synes vi heller ikke det noget slemt vi gør ved folk ved at sige

vi også pensionsalderen stige vi savner lidt at høre fra dem

pensionsalderen følge levealderen hvordan vi skal betale for det for det bliver en meget meget stor regning det er

kommer til at mangle i statskassen hvis vi skal betale for at folk er meget lang tid på

være med at være lidt skuffet over socialdemokratiet som nu kører en meget populistisk oppositionsretorik hvor man tordner imod noget som jeg er ret overbevist om at socialdemokratiet egentlig inderst inde udmærket godt ved

at foregive folk at man kan lade være med at lade pensionsalderen stige

helt overbevist om at den erkendelse vil socialdemokratiet også nå

vi mangler ikke hænder så det vil sige at alt det som ordføreren står og

der siger det det er økonomer det er er finansministerens egne

siger det her men det gør regeringen så ikke

liberal alliances ordfører herre joachim b olsen som netop sagde

skattelettelser er det ikke grunden hvorfor siger ordføreren

jeg meget gerne anholde for det er ikke rigtigt og det ved herre leif lahn jensen også ved ikke om alle økonomer

herre leif lahn jensens univers men mere neutrale økonomer peger selvfølgelig på at det naturligvis

uholdbart at vi har en samfundsmodel hvor man i en stor del af sit liv

på arbejdsmarkedet i en periode sit liv og så har

meget langt pensionistliv til sidst selvfølgelig er det uholdbart hvis forholdet mellem dem der arbejder og dem der ikke arbejder bliver

de vil jo blive presset endnu hårdere

opmærksom på at vi hvert år kaster fire og tres milliard kroner ud som kunne være sparet i det her samfund på et dårligt arbejdsmiljø tredstusind mennesker lider under ulykker og erhvervssygdomme og det er tredstusind nye hvert eneste år det koster for arbejdsgiverne det koster for det offentlige det koster for

vi rigtig glade for at vi har fået smadret den ordning som herre christian juhl siger efterlønnen var

tidlig tilbagetrækning i praksis en en sænkelse af pensionsalderen og det er vi

tilhængere af vi er tilhængere af at når vi har en stigende levealder så justerer vi også pensionsalderen derefter så vi har et fornuftigt forhold mellem hvor mange der er på pension og hvor mange der er på arbejdsmarkedet tres årige eller to og tres årige som tidligere kunne trække sig tilbage er ikke sådan i gennemsnit at betragte som gamle mennesker længere det er folk i deres bedste alder

og enhedslisten foreslog det det er derfor jeg siger der ligger milliarder af kroner som vi ikke sørger for at få hjem i kassen

ufattelige smerter fem mennesker dør om dagen på grund af et dårligt arbejdsmiljø fire og halvtreds rammes af arbejdsbetingede lidelser hundrede og femten rammes af ulykker i dag i morgen lørdag og på søndag og hver eneste dag

at hvis de nu er atten år eller bliver det om kort tid så kan de se frem til at gå på folkepension når de er fire og halvfjerds år hvad er det retfærdige i det når man samtidig glæder sig over at man har smadret efterlønsordningen og at man har medvirket til forringelser af andre tilbagetrækningsmuligheder som for eksempel førtidspension

kan ordføreren forklare det retfærdige i det for de unge

er nogen speciel rimelighed i at vi skal betale for at folk går på pension mens de

arbejdsdygtige pension er for folk der ikke kan arbejde mere det er ikke bare for at man kan gå og hygge sig fordi man ikke har lyst til at arbejde mere selv om man godt kunne

er det rimelige i det og det håber jeg i kan forstå jeg håber også at i kan forstå at der

vente til de er fire og halvfjerds til fem og halvfjerds år før de kan gå på pension samtidig med at man vil lette topskatten og samtidig med at man har forringet tilbagetrækningsmulighederne for dem der ikke kan arbejde det var jo det ordføreren skulle svare på og forklare de unge mennesker det synes jeg ikke rigtig der kom noget svar

skal på pension allerede når man er halvfjerds og så være på pension i

man stadig væk rask og i stand til at arbejde det retfærdige i at sænke skatten er at noget andet land i den civiliserede verden hvor politikerne tager lige så mange af

det skulle være problemfrit for statskassen hvis vi skal betale for at mange flere er på pension i længere tid end de er i dag det siger vel sig selv et eller andet sted at det selvfølgelig udgør en økonomisk udfordring

en pensionsalder på atten år i stedet for fjorten

i to tusind og seks og man gjorde det igen i to tusind og elleve kan man ikke stole på det

det er ikke blevet bedre af at de konservative har tiltrådt den hvem er det egentlig der efterspørger en højere efterlønsalder og i

stiger så også tager konsekvensen og selvfølgelig også lader pensionsalderen stige sammen med levealderen vi har altid været imod efterlønnen det er korrekt og så har vi indgået nogle kompromiser hen ad vejen det gør vi jo fordi det nogle gange er nødvendigt men jeg tror aldrig at at konservative ordførere gennem tiden har efterladt nogen

tvivl om at vi har ønsket efterlønsordningen

murere tømrere sosu assistenter og smede og hvem man ellers kan komme i tanker om

det er da ærlig og klar tale og det må vi så gå ud og fortælle i en valgkamp de konservative er fuldstændig hamrende ligeglade med folk der har haft et hårdt

sige at folk der er fuldt ud raske

også skal gøre det frem for at de kan trække sig tilbage og så hver måned få tilsendt en check fra nogle andre som arbejder hårdt ude på arbejdsmarkedet hvorfor skal folk sidde i netto og knokle og slide hver dag og så betale en hel masse i skat for at der nogle der også godt kunne arbejde men som ikke gør det det har vi svært

blive sat op for dem men det har under alle omstændigheder med det vi diskuterer i dag det vi diskuterer i dag er jo om

det vi allerede har vedtaget skal indfases hurtigere og der vil jeg så spørge ordføreren hvordan han vil forklare de unge mennesker der sidder heroppe at de har udsigt til

end de årgange som er på vej på pension

får deres vilje og bliver ved med at holde pensionsalderen meget langt nede så man kan se frem til en pensionstid på på måske fem og tyve til tredive år

sf jo gerne vil have en

diskussion om det her vigtige tema som jeg også startede med

selv om vi har været meget bredt omkring

god politisk uenighed om

det danske samfund og det er jo ikke mindst fordi der er en stor forskel på hvordan regeringen går til den her opgave og hvordan andre partier i folketinget ønsker at fremtidssikre

det danske samfund det handler også om nogle ordførere har været inde på

rimelighed og det handler jo netop også om at sikre

i højere og højere grad vil opleve at folk bliver mere raske og også bliver mere sunde

at den ansvarlighed som man tidligere har vist i forhold til forskellige økonomiske prioriteter ikke længere er

og det er det jo blevet for en del andre socialdemokrater under debatten i dag er jo at man siger at årsagen til at man overhovedet skal have en diskussion om tilbagetrækningen

set blot minde om det som statsministeren gentagne gange har sagt senest i marts måned hvor han siger at der

til at være nogen krydsfinansiering mellem

have en diskussion om det her tema

set vigtigt at slå fast i debatten i dag at det ikke er regeringens position lad mig så kvittere for at

som jo illustrerer at man godt kan have forskellige holdninger til det her tema men at man rækker hånden ud i forhold til en diskussion om hvordan vi både kan tage initiativer der sikrer at flere af dem der kan og vil

på arbejdsmarkedet men jo også rækker hånden ud til en politisk drøftelse som regeringen regner med at præsentere for folketinget her i løbet af de kommende måneder

som jo står i i strid kontrast med den ordførertale herre

en stærk økonomisk ansvarlighed i forhold til

at anerkende de udfordringer vi står over for og der må man jo bare sige

en stor variation i hvad det er for udfordringer som partierne i folketinget vil vedkende sig

at man i god tid

kommer til at opleve det som økonomer kalder hængekøjeeffekten

indrette sit samfund på en mere fornuftig måde hvis indtægter og udgifter ikke svarer

udfordringer så er det meget meget fornuftigt

indretter sin tilværelse og dermed samfundsøkonomien på en anden måde sådan at man ikke kommer til i mange mange år

var der jo må man sige og det skal jo så forstås med et glimt i øjet

må man jo sige

til vedtagelse som jeg ikke synes forklarer særlig meget om

ser på den økonomiske situation og ej heller må man sige at enhedslistens gør det

den konservative ordfører herre rasmus jarlov jo sådan set også meget fint

politisk kamp som regeringen vil tage og som jo også hænger sammen med

ministeren så rigtigt kalder en hængekøjeeffekt i de dårligste år

de økonomiske vismænd frem til at den hængekøjeeffekt som alle beregninger skønner er der er langt mindre end hidtil antaget og at

vi dermed ikke kommer i konflikt med budgetlovsgrænserne så den økonomiske nødvendighed som ministeren taler for skulle være til stede altså det at man alene af den årsag

hvad blandt andet nationalbanken og

finansministeriet havde af talmateriale da

uanset hvordan man vender og drejer det kommer danmark til at skulle fremtidssikre samfundet hvis der fortsat skal være penge til kernevelfærd flere udgifter til sundhed flere penge til ældre kommer man til at sikre en sund økonomi

jeg kunne høre herre joachim b olsen fra liberal alliance mene at man skal hæve pensionsalderen med en år

set bare bede ministeren om at

ja det har man sådan set og det viser at regeringen er i mindretal dansk folkeparti vil jo ikke være med til

overhovedet ikke kan tælle til halvfems og det vil sige at de stort set

er der lavet en aftale eller et forlig eller noget som vi ikke kender noget til og det kan jo kun være med df det kan være med andre så jeg er nødt til at spørge igen

skal notere sig at der ikke er halvfems mandater for et udspil som ikke engang er præsenteret endnu lad mig minde om at

var meget meget kritisk inden man så udspillet som havde afskrevet at det kunne lade sig gøre at opnå en politisk enighed som så alligevel og det vil jeg

tilbagetrækning men det der står hen i det uvisse er jo om der vil indgå en forhøjelse af pensionsalderen

den nuværende regering er tydeligvis i splid med sig selv

konstatere at liberal alliance og konservative læser den tekst

ikke vil være med til det så kunne ministeren ikke være med til at løfte sløret for

danskernes pensionsalder er det en tryghed forstået sådan

kan forstås og det som jeg noterer mig

er jo at der er et flertal i folketinget der kan støtte den tekst der nu er

nemlig de partier der ikke kan få vedtaget den tekst som de støtter

at diskutere hvorfor partierne kan have forskellige opfattelser af et ord

det for

så det

at deres pensionsalder vil blive yderligere forhøjet hvis det står til ministeren og dansk folkeparti har en anden udlægning af det

tekniske spørgsmål kan man sige det ene er hvornår forventer regeringen at komme med det her udspil hvor der vil stå et eller andet om

status som en politisk aftale eller har den status som et politisk forlig når jeg spørger er

dansk folkepartis ordfører omtalte aftalen som et

kan dem der har indgået den sådan set til enhver tid sige

hænger man på den om man så må sige så er

medmindre forliget bliver opsagt op til et folketingsvalg og nogle vælger at

at skaffe flertal for noget helt andet end det der står i det der forlig så vil ministeren bekræfte

mellem at hæve pensionsalderen og så at nedsætte

kommer til at ske men så bruger ministeren og borgerlige ordførere udtrykket at det kommer til at gå hårdt ud over de kommende generationer hvis ikke vi får hævet

pensionsalderen og dermed får skaffet et større provenu vi ved jo ikke præcis hvad det er

og hvad er det vi ikke kan gøre hvis ikke man pisker de ældre til at blive noget længere det bedste må vel være

folk til at arbejde længere det er helt tydeligt at se at de

nogle så piskes og hvad er det vi ikke kan få hvis ikke

men jeg synes det er rimeligt nok at man fortæller folk hvad formålet er for hvis folk gerne selv vil arbejde noget længere er der så noget til hinder for det så gør de jo det og så betaler de måske et større bidrag for at få opsat deres pension og så videre da regeringen kom med det her og skrev det ind i regeringsgrundlaget

sagde man jo netop at der skulle både være en forhøjelse af pensionsalderen og nedsættelse af topskatten

godt forstå at vi synes at det er uhensigtsmæssigt

at de nødvendigvis forstår det men lytter til hvad der bliver sagt og det er soleklart at der ikke kommer til at være nogen kobling

hvis man kommer til at arbejde længere

skal gå til at sætte skatten nederst det har statsministeren sådan set slået meget

på statsministeren og det kan jeg så høre at beskæftigelsesministeren fortsætter med i dag jeg synes at ærligheden vi

var mere klædelig han sagde jo ligefrem at hvis det stod til ham

det totale råderum

beskæftigelsesministeren ikke komme ind på hvor meget pensionsalderen skal hæves

stort et provenu det er man vil have der må vi væbne os med tålmodighed jeg synes nu at man efterhånden skylder danskerne nogle svar men det kommer vi nok ikke videre med

beskæftigelsesministeren bekræfte at der kun er én statskasse i det her land

penge i statskassen fordi man hæver pensionsalderen og der siden tages penge ud

den samme kasse de penge kommer ind i og ud

så siden hen tager

jo lige præcis det kryds man gør alt muligt for at sløre det her er ikke

der er kun én statskasse og fylder man den med penge ved at hæve danskernes pensionsalder

er jo det der er den politiske realitet så du behøver ikke svare herre minister

er både indtægter og udgifter og de kører ikke i forskellige kasser

at vi laver tre forskellige statsregnskaber det tror jeg heller ikke man gjorde da fru astrid krag var sundhedsminister men det kan vi

fru astrid krag havde tre

sige noget det betyder at man skal fortælle hvad man vil det andet

at styrke muligheden for dem der er nedslidte

at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet hvis ikke jeg har sovet i timen

har ministeren ikke nævnt med ét ord hvad vi gør med alle dem der kom i klemme da efterlønsordningen blev minimeret for at bruge det pæne danske sprog ikke et ord jeg vil gerne høre ministeren om han vil sige en smule om hvad

dem selv med den nuværende ordning kommer de jo i klemme og der findes

gøre rigtig mange ting for at styrke

den indsats en ting kan tage afsæt i at man ikke må blive nedslidt noget andet

det vil vi selvfølgelig også gøre når regeringen kommer med sit udspil og som jeg har sagt et par gange

til at lancere det i dag her fra talerstolen man kommer til at vente lidt på at

i dag er nej det vil ministeren ikke det er da trist nu har vi brugt to timer

at varme op til at høre hvad ministeren kunne tænke sig at gøre

det har vi jo haft en diskussion om og der har vi jo en fælles erkendelse af at det

som er anmeldt i dag som ikke er et samråd men som er

som regeringen lægger vægt på så jeg håber ikke at man kan være i tvivl om hvor regeringen står

anden runde og det er sådan i anden runde at

forslagsstilleren har fem minutter de andre ordførere har tre minutter og ministeren har fem minutter

der har meldt sig til til anden runde og så må vi se om ministeren også vil til den tid

hvor man har annonceret en senere pensionsalder både statsministeren og finansministeren har jo i marts måned forklaret at man i foråret ville komme med initiativer vedrørende tilbagetrækning men det der blafrer i luften

om det vil indebære en forhøjelse af pensionsalderen ud over det allerede

at regeringen er i

splid med sig selv ja selv de konservative forsøger at smyge sig udenom ved at sige at ordføreren ikke repræsenterer et parti der er i

regeringsudspil hvis to af regeringspartierne argumenterer mod det som åbenbart skulle være regeringens politik eller hvad er regeringens politik overhovedet vil regeringen andet end skabe utryghed

det eneste partierne kan blive enige om i i forslaget til vedtagelse er øjensynlig at det sorte er bogstaverne for indholdet fortolkes vidt forskelligt jeg synes det er lusk

til øget usikkerhed

men hvem vinder så armlægningen på højrefløjen

herre joachim b olsen har jo tidligere i dag her fra talerstolen opfordret til et væddemål det bliver ikke nemt at sætte oddsene

dansk folkeparti og liberal alliance har jo begge

vist sig som løver der puster sig

og brøler men ved nærkontakt med regeringen falder de ned som plysklippede påskelam både liberal alliance og dansk folkeparti står i øjeblikket med dikkende lammehaler i regeringens indhegning

3f har taget et fantastisk godt initiativ ved at stille sig i spidsen for en flot kampagne der skal beskytte befolkningen mod utryghed om pensionsalderen

det vil være på sin plads hvis et flertal her i folketinget vil sende et entydigt signal til regeringen lad alle planer om en yderligere hævelse af pensionsalderen blive i skuffen giv befolkningen tryghed giv alle

så er jeg rigtig rigtig glad og så hænger jeg slet ikke med mulen så bliver jeg i godt humør og det betyder at mit budskab gik klart ind nej vi er ikke enige med regeringen om det her

vi forsøgte jo at finde ud af hvorfor det er man gør det det forsøgte

pensionsalder nej det er ikke økonomisk nødvendigt der er ikke behov for flere reformer

vi kommer ikke til at mangle hænder det ser rent økonomisk ret fornuftigt ud

alligevel en der var meget ærlig og det skal man jo også rose her og det var liberal alliances herre joachim b olsen der rent faktisk sagde

skattelettelser og så fik jeg jo sådan set svar

forsøgte at spørge om i min ordførertale

det er fordi alle de unge mennesker der sidder deroppe og som skal arbejde til de er langt over halvfjerds mange af dem som er nedslidte

enige i det her og det vil sige

den aftaletekst eller ej

alle mulige andre jamen er der en aftale er der en

en regering går vel ikke ind og fortsætter et arbejde og vil komme med et udspil at virkelig ønsker at forhøje pensionsalderen hvis

endnu mere i tvivl fordi liberal alliances

kommer til at ske en ændring og når han siger det så bliver jeg nervøs

og jeg er ikke et sekund i tvivl om at vi

sige til ministeren at det vil jeg gøre uden at hænge med mulen jeg vil faktisk smile når jeg går på talerstolen for jeg synes det

meget alvorligt og så vil jeg

at analysere hvad der kommer ud af debatten er jo at de borgerlige partier ikke vil komme med nogen klare svar på de meget klare spørgsmål vi stiller

spørgsmålet er det var det da debatten startede og det er det sådan set desværre stadig væk

i folketinget eller er der ikke et flertal i folketinget imod regeringens planer om at forhøje pensionsalderen det har vi faktisk ikke fået svar på jo dansk folkeparti har sagt at

de nu bruger men hvis de nu mente det alvorligt så var det vel naturligt at de var gået ind i en forhandling med de andre partier som er uenige i regeringens planer og at man så havde lavet et fælles vedtagelse det har dansk folkeparti ikke gjort de har lavet

vedtagelse sammen med deres borgerlige kollegaer og skabt et flertal på den måde

vidt forskelligt af de parter der har indgået

yderligere forhøjelse af pensionsalderen og dansk folkeparti udlægger det på en anden måde jeg må stadig væk konkludere hvis dansk folkeparti virkelig

vedtagelse med os andre der er modstandere af en yderligere forhøjelse og derfor må jeg sige

debat vi har haft i dag og den konklusion som dansk folkeparti er nået til

være sammen med regeringspartierne end de vil være sammen på med os som de sådan i ord er enige med jeg er bange for at det er et udtryk for at dansk folkeparti er på vej væk fra de udtalelser de står og kommer med og at der måske

når jeg kigger på dansk folkepartis praksis gennem mange år

min bekymring jo i at dansk folkeparti måske har fået løfter om yderligere stramninger over for flygtninge og indvandrere som betaling for at de en gang mere vil være med til at forringe vilkårene for de mennesker der kom tidligt på arbejdsmarkedet jeg vil håbe at jeg bliver skuffet i mine pessimistiske forudsigelser og jeg vil gøre alt hvad jeg overhovedet kan sammen med de andre partier i oppositionen der er modstandere af regeringens planer for at overbevise

dansk folkeparti om at de skal holde sig på den rigtige side i den her diskussion så det er da et løfte til dansk folkeparti

gøre hvad jeg kan for at hjælpe dem til et fornuftigt standpunkt men jeg må indrømme at jeg er kommet lidt i tvivl

kontrol og sikkerhedsindsatsen på udlændingeområdet blandt andet ved at give

fe elektronisk adgang til oplysninger i udlændingemyndighedernes sagsbehandlingssystemer formålet med lovforslaget er altså at styrke efterretningstjenesternes mulighed for at følge og undersøge om personer der har opnået ophold eller søger ophold via et visum eller ved en midlertidig eller varig opholdstilladelse i danmark må anses for at udgøre en fare for statens sikkerhed det synes vi i socialdemokratiet er en rigtig god idé vi har ad flere omgange spurgt ministeren til om vores nuværende terrorscreening

lovforslaget som her er med til at sikre at pet og

forebyggende har mulighed for bedre

jeg ved godt at der er en standende diskussion om forholdet mellem efterretningstjenestens øgede beføjelser på den ene side og den enkelte retsstilling på den anden side

sagen er jo bare at den flygtningestrøm og masseindvandring der er foregået til danmark kræver øget overvågning den største trussel i dag er islamisk terror og disse terrorens fanatiske mørkemænd fra eksempelvis islamisk stat kender ingen grænser og skyr ingen midler de kan skjule sig i de flygtningestrømme der går mod europa og i ly af asylregler få adgang til blandt andet danmark de kan selv øve terror

de kan udsprede deres uhyggelige propaganda og hverve herboende til terror hvis de kommer ind

god idé at øge politiets efterretningstjenestes og forsvarets efterretningstjenestes beføjelser

vi lever i en tid hvor den potentielle terrortrussel

altid hænger som en mørk sky over os islamismen og en deraf øget radikalisering har kronede dage i mellemøsten såvel som i europa og danmark

kommer at vi lever i en globaliseret tidsalder hvor man

kan drage fra den ene ende af kloden til den anden i løbet af kort tid

terrortruslen forsvinder i hvert fald ikke bare af sig selv den vil være der i årene frem og efter min overbevisning bare tage til og det vil sige at vi på alle måder skal

os i danmark det vil øge behovet

kigger jeg ned på ministeren for permanent og forstærket grænsekontrol som allerede nu mener jeg er yderst påkrævet og det vil forstærke nødvendigheden af overvågning man kan så sige at det er trist at det er sådan man kan sådan lidt nostalgisk drømme sig tilbage til tider hvor man ikke behøvede at gribe til den slags midler men årsagen er jo den liberale asylpolitik vi har haft

masseindvandring og de flygtningestrømme der er foregået til danmark

rider tiden

stemme ja til forslaget det er et godt forslag

sikkerhedsindsatsen på udlændingeområdet politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste får dermed direkte elektronisk

til oplysninger om udlændinge fra udlændingemyndighedernes registre og systemer den mere smidige og udvidede adgang betyder kort og godt

at vurdere om en person der er kommet hertil vil udgøre en fare for statens sikkerhed

forsvarets efterretningstjeneste en solid indsats for at vi kan bevæge os frit omkring i de danske gader uden bekymring og den indsats er desværre stadig strengt nødvendig nice bruxelles og paris og andre forfærdelige episoder minder os alle om at et velfungerende efterretningsvæsen der kan arbejde forebyggende og effektivt er vigtigt

at vi giver dem de bedst mulige arbejdsbetingelser

derfor støtter venstre også op om forslaget og jeg skal hilse fra det konservative folkeparti og sige at man også herfra

uden at man har fået samtykke fra de pågældende personer sådan har det været siden to tusind og to og formålet er jo altså at bekæmpe terrorisme og forhåbentlig forhindre det det nye i det her lovforslag er så at efterretningstjenesterne får

adgang til selv at hente oplysninger i en særlig database som administreres af udlændingemyndighederne men som pet og fe altså har adgang til på alle tider af døgnet ifølge regeringen er der ikke tale om at pet og fe får adgang til nye oplysninger nu kan de så bare hente dem selv og dermed forhåbentlig få dem lidt hurtigere i enhedslisten ser vi

behov for at myndighederne herunder efterretningstjenesterne gør en effektiv indsats for at forebygge og bekæmpe terrorisme

for menneskerettigheder der i deres høringssvar understreger behovet for at tilsynet med efterretningstjenesterne får udvidet deres kompetence

en selvstændig diskussion kan man sige som ikke behøver at have så meget med det her lovforslag at gøre vi er umiddelbart positive vi vil i lovbehandlingen stille et par spørgsmål til om der vitterligt ikke er tale om adgang til nye informationer

hvilke informationer om udlændinge

i i databasen men som sagt umiddelbart synes vi at det ser

har adgang til med lovforslagets gennemførelse skal udlændingemyndighederne ikke længere fungere som mellemled for efterretningstjenesternes indhentning af oplysninger der er altså tale om en smidiggørelse af processen og ikke om at tjenesterne materielt får adgang til oplysninger som de ikke allerede har adgang til under forskellige forudsætninger

legitim nemlig at forsøge at forhindre terror i danmark

i dag skal politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste anmode

udlændingemyndighedernes registre og systemer

ikke tale om en udvidelse af den mængde data pet og

er derimod tale om en ændring af efterretningstjenesternes adgang til disse data

sammenhæng med tidligere og også kommende lovforslag fra regeringen om efterretningstjenesternes og politiets områder for nylig ændrede man reglerne for datasletning i pet og

aktivt skal lede efter

det var vi stærkt kritiske over for i alternativet og endte med at stemme imod det af retssikkerhedsmæssige grunde da det var betænkeligt derudover

har politiet indkøbt et nyt system til at samle analysere og give overblik over samtlige data som politiet ligger inde med og har adgang til

vi ved at i slutningen af april skal vi førstebehandle et lovforslag som giver politiet hjemmel til at bruge det her system

institut for menneskerettigheder har allerede været ude at sige at de er bekymrede

en hidtil uset analysekapacitet

sig selv at vi skal

den meget massive dataindsamling

der er i forvejen samtidig med at vi altså i tidligere lovforslag har

brug for oplysningerne

tilsynet med efterretningstjenesterne som

håber jeg meget at ministeren vil følge opfordringen fra institut for menneskerettigheder it politisk forening rådet for etniske minoriteter og røde kors om at tilsynet styrkes

hvor vi vil spørge ind til de her ting

tilsynet jeg synes det er meget meget vigtigt hvis de her yderligere kompetencer bliver givet at der

bliver en styrkelse af tilsynet

sikre at vi ikke i gåseøjne bare har en masseovervågning

skeptisk over for det her lovforslag jeg ser frem til at høre ministeren på talerstolen

særlige bekymringer som institut for menneskerettigheder blandt andet har

vi i endnu højere grad end i dag bliver i stand til

hurtigt at bekæmpe terror sikre at mennesker der har ekstremt onde hensigter ikke på det groveste udnytter andre mennesker

jo ofte fra de præcis samme

som vi i radikale venstre har forstået forslaget er det allerede i dag sådan der var også flere ordførere der var inde på det at udlændingemyndighederne kan udveksle oplysninger med

forsvarets efterretningstjeneste får yderligere

de selv indhente de oplysninger og så at sige opdaterer det

umiddelbart op om i radikale venstre

efterretningstjenesternes lagring af data hvor længe og i hvilken form

ministeren kan redegøre for det her

tilsynet med efterretningstjenesterne det er også rigtig vigtigt for radikale venstre vi vil også gerne styrke tilsynet men det er jo ikke et ændret

umiddelbart op om lovforslaget men har altså lige

regeringen vil med lovforslaget styrke efterretningstjenesternes muligheder for at følge og undersøge om personer der har opnået eller som søger ophold i danmark må anses for at udgøre en fare for statens sikkerhed

sf er enig i at kampen mod terror er vigtig og mener også at efterretningstjenesterne skal spille en vigtig rolle i den henseende vi har derfor også i flere tilfælde støttet en styrkelse af efterretningstjenesterne blandt andet efter angrebet på krudttønden men en styrkelse af pet

sammenhæng med retssikkerheden

om det rent faktisk er nødvendigt

derfor lidt skeptiske over for det her lovforslag det skal anføres at pet

i dag har mulighed for at få oplysninger fra udlændingemyndighedernes registre og systemer i det omfang videregivelsen kan have betydning for efterretningstjenesternes varetagelse af

det vil da sikkert være mere effektivt hvis man får den direkte adgang men vi finder det umiddelbart mere rimeligt at man først får oplysningerne efter at have henvendt sig til udlændingemyndighederne samtidig er det ret uklart hvilke begrænsninger der er for at tjenesterne kan gå direkte ind og hente oplysninger

usikker retstilstand for de mennesker der risikerer at blive overvåget den svaghed er påpeget i en række høringssvar hvor der ikke mindst er grund til at lægge mærke til det der er kommet fra datatilsynet

deres arbejde det er vigtigt i en tid hvor terrortruslen mod danmark er alvorlig og i en tid hvor islamisk stat og andre militante islamiske grupper fortsat kan søge at udnytte flygtninge og migrantruterne til at sende mennesker til europa med henblik på at begå terror lad mig samtidig slå fast at udlændingemyndighederne efter lovgivningen på efterretningstjenesternes foranledning foranledning allerede i dag skal videregive oplysninger som kan have betydning for pets

fes varetagelse af sikkerhedsmæssige opgaver oplysningerne i udlændingemyndighedernes registre og systemer kan for eksempel danne grundlag for generel monitorering og identificering af mønstre af betydning for bekæmpelse af terrorisme og ekstremisme det er dog sådan i dag at pet kun har begrænset elektronisk adgang til udlændingemyndighedernes registre og systemer mens fe i dag ikke har en sådan adgang

fe på alle tider af døgnet vil kunne indhente relevante oplysninger i udlændingemyndighedernes registre og systemer med den

foreslåede ordning skabes der en smidig administrativ løsning

at udlændingemyndighederne ikke skal fungere som mellemled for efterretningstjenesternes indhentning af oplysninger lovforslaget vil således give

sikre at udlændinge som kan udgøre en fare for statens sikkerhed ikke får ret til

der er derimod ikke tale om at

kunne få andre eller flere oplysninger fra udlændingemyndighederne end der allerede i dag er mulighed for lad mig så også lige kort nævne at

det med lovforslaget også foreslås at styrelsen for international rekruttering og integration og statsforvaltningen fremover skal kunne gennemføre konsultationer med myndigheder i andre schengenlande i dag

gennemføres disse konsultationer i praksis af udlændingestyrelsen på vegne af styrelsen for international rekruttering og

set kun til sidst at sige tak til ordførerne for den opbakning der er blevet givet og de spørgsmål

der måtte være svarer jeg naturligvis meget gerne på enten her eller

udvalgsbehandlingen og det ser

blive fremadrettet i forhold til at de så selv kan søge oplysninger vil det

sige søge fast således at de får det samlede overblik og kan se

om der er særlige mønstre

at før var udlændingemyndighederne en slags postkasse

samlede spørgsmålene sammen og så

i en sag hvor man pludselig skal have oplysninger og derfor

er det vigtigt at der nu er adgang i alle døgnets fire og tyve timer

men oplysningerne er de samme om jeg så må sige der er

udvidede beføjelser den ændring der er

at man kan søge direkte så man undgår den ventetid som kan være meget meget

udvider tilsynet med efterretningstjenesternes

det er noget vi kunne inkorporere i det her lovforslag eller

menneskerettigheder kunne ministeren være med til at se på tilsynet

enige i at de her data skal behandles og bruges på en fornuftig

se på om tilsynet har de beføjelser

ønsket skulle være udsprunget af det her lovforslag

det generelle tilsyn og kontrollen med efterretningstjenesterne

er regeringens vurdering den at der allerede i dag er

tilpas kontrol med efterretningstjenesterne og i og med at det her lovforslag

eller øget tilgang til information men blot letter tilgangen til information

ikke at det det burde udløse en øget kontrol med

der i dag foregår kontrol

som for eksempel pet måtte søge om igennem udlændingestyrelsen

tror jeg faktisk ikke er noget man sådan kan stå og svare på

folketingets talerstol så jeg tror at spørgsmålet må blive stillet i fortrolig form

som et skriftligt spørgsmål det tror jeg er

den mest den mest hensigtsmæssige og rigtige måde

at udlændingemyndighedernes medarbejdere

forholder sig til om det nu er relevant at udlevere de oplysninger eller ej man udleverer

efterretningstjenesterne spørger

jeg spørger til det er er det jo for at finde ud af om om det her lovforslag medfører mindre kontrol

et frit valg i forhold til omsorgstandplejen det andet element er at man vil afvikle det regelsæt

det krav der ligger i forhold til kontaktpersonsordningen altså også i sundhedsloven lad mig give

det sidste element kommentarer først altså kontaktpersonsordningen det er sådan at

har sagt at kontaktpersonsordningen

op til det der var intentionen til gengæld er der nu kigget på en anden model

patientansvarlig læge som regeringen har drøftet med danske regioner altså driftsherrerne af sygehusene

man vil implementere en patientansvarlig læge i stedet for

anser vi rent faktisk for i høj grad at være et

et forslag med rigtig meget ideologisk tyngde men ikke ret meget effekt for borgerne

klart at en borgerlig regering også skal sætte nogle fingeraftryk

tror jeg bliver et lille fingeraftryk

rent faktisk en ændring som den tidligere

tilbage i to tusind og tolv og årsagen til at vi fjernede det frie valg var at parterne de kliniske tandlæger derude

bureaukratisk bøvl til ingen verdens nytte derfor ændrede vi

den her regel derfor tror jeg heller ikke at den her indførelse af frit valg

ret mange vil søge den her ordning i hvert fald viste

det sig frem til to tusind og tolv at det var ganske få der søgte

væk fra den kommunale børne og ungdomstandpleje og over til de private tandlæger

det vi er meget opmærksomme på hos socialdemokraterne er at der ikke må snige sig en social ulighed ind her

godt forestille sig det tilfælde at

kommunal børne og ungdomstandpleje har sagt at der ikke er behov for at lave en omfattende og dyr tandregulering og at der er forældre der tænker at det alligevel skal til og så søger

i det private og får det foretaget der på det offentliges regning

meget opmærksomme på frem mod en tredje behandling her er nogle ting der skal beskrives og undersøges nøjere for det vil være en ulighed som er uacceptabel set med socialdemokratiske holdning til vores sundhedsvæsen i forhold til omsorgstandplejen som lovforslaget også vil lave frit valg i

er til for de allersvageste borgeres skyld svage borgere som jeg tror næppe i særlig stort omfang har mulighed for at søge et frit valg

derfor også noget paradeforslag ved

en lillebitte smule bizart

at lave et frit valg til en gruppe som i meget høj grad har så store udfordringer at det næppe er ret mange der vil søge et frit valg

også give en anden kommentar i forhold til omsorgstandplejen jeg tror at omsorgstandplejen i højere grad skal have et fokus som er opsøgende og udadgående

mange kommuners omsorgstandpleje der praktiserer det tror vi fra socialdemokratisk side er en rigtig

derfor skal jeg nå frem til at sige at

jeg kaldt det et paradeforslag det er normalt

sådan en terminologi jeg ikke rigtig gør brug af i mine ordførertaler

det er alligevel det jeg i høj grad synes at det

omkring frit valg er men i kraft af at det er et kombinationslovforslag som vi meget hyppigt ser når det drejer sig om sundhedsloven

stilles skarpt på nogle ting frem mod tredje behandling

er der som udgangspunkt en socialdemokratisk støtte til lovforslaget

forventning i forhold til en uddybning det første jeg

og den rapport fra to tusind og seksten vil vi rigtig gerne have på bordet til en politisk drøftelse og det sidste jeg vil sige er at vi også meget gerne vil have at lovforslaget

december to tusind og tolv formålet med nærværende lovforslag er at genindføre disse fritvalgsordninger øget frit valg er til gavn for borgerne idet den enkelte får mulighed for frit at vælge et tandplejetilbud der passer til patientens specifikke ønsker og behov og som patienten er mest tryg ved lovforslaget genindfører således

brugere af omsorgstandplejen med lovforslaget vil børn under seksten

har valgt at modtage tandpleje hos privatpraktiserende tandlæge efter efter eget valg have ret til tilskud til tandpleje med lovforslaget vil brugerne af omsorgstandplejen desuden fremover kunne vælge at modtage tandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge eller klinisk tandtekniker efter eget valg på lige vilkår

kommunens tandplejetilbud der vil med lovforslaget ikke ske indholdsmæssige ændringer vedrørende opgaverne i de kommunale tandplejetilbud kommunernes pligt til at tilbyde vederlagsfri tandpleje til børn og unge under atten år vil ligeledes være uændret med lovforslaget på samme måde som seksten

sytten årige vil bevare retten til frit valg af tandpleje endelig medfører lovforslaget heller ikke at kommunernes pligt til at tilbyde omsorgstandpleje ophører i forhold til kontaktpersonordningen aftalte regeringen sammen med regionerne at kontaktpersonordningen skulle afvikles da den ikke fungerer efter hensigten dette har en række patientforeninger

høringssvar at kontaktordningen ikke har givet patienterne den fornødne

mener derfor at det er positivt at den erstattes med en ordning med en patientansvarlig læge høringsparterne udtrykker dog at det ikke

fjerner fokus fra de intentioner

bag kontaktpersonordningen og understreger vigtigheden

patientansvarlige læger implementeres snarest muligt det er noget dansk folkeparti vil følge op på i udvalgsbehandlingen der rejses

befordring af ældre og mennesker med handicap og derfor bedes ministeren også redegøre for hvilke kørselstilbud der

ministeren sende et svar til udvalget så umiddelbart støtter

de eksisterende tandplejetilbud og derfor virker det jo ret absurd at det lovforslaget

kan vælge den private tandplejeklinik

derfor har jeg rigtig svært ved at forstå hvorfor dansk folkeparti synes det her er en god idé man bruger jo penge på forslaget og de penge kunne man i have brugt

faktisk er brug for når det gælder de ældre demente som bruger omsorgstandplejen nemlig at

hjælp til transport for at kunne komme til omsorgstandplejen

om den aftale men derudover er vi da villige til at se

kørselsordninger og andet også i forhold til demente

sig om både de ældre og mennesker med handicap som er

en prioritering og man må jo altid prioritere det er en aftale vi har indgået og det kan jeg forstå at

ordføreren fra enhedslisten er uenig i

med to omdrejningspunkter det ene handler om at genindføre frit valg af tandpleje for børn under seksten år som bruger omsorgstandplejen den anden del er en afvikling af kontaktpersonordningen som man har konstateret ikke fungerer efter hensigten

nemlig den patientansvarlige læge som skal bidrage til at skabe sammenhæng tryghed og overblik for den enkelte patient

det er slemt i sig selv men hvis man også skal bruge kræfter på at navigere i vores store og til tider uoverskuelige sundhedsvæsen kan det være en udfordring at skulle blive rask som patient skal man kunne holde fokus sammen

løsning eller det tilbud som passer til det menneske som man er eller den familie man

vi debatterer frihed og retten til frit valg her i folketingssalen jeg har tidligere på talerstolen her sagt at venstre

vi står fuldt fast på at mennesker er forskellige og har forskellige behov og præferencer livet igennem og det er uanset om vi taler tandpleje dagpleje eller ældrepleje det frie valg giver muligheder for den enkelte borger

det er ofte sårbare mennesker som har brug for tryghed og kan opleve stor utryghed ved mange skift i deres hverdag de mennesker vil med lovændringen her få mulighed for at fortsætte ved den tandlæge de har haft igennem hele livet og som de kender og som de føler sig trygge ved op igennem nullerne blev det danske sundhedsvæsen revolutioneret

at spørgsmålet om frit valg her i salen ofte munder ud i en ideologisk slåskamp men herfra skal lyde en klar opfordring til at lægge våbnet og i stedet for rette fokus på dem som det hele handler om danskerne og danske patienter og hvordan vi kan sætte borgeren før systemet venstres holdning er klar vi ønsker mindre system og mere borger at styrke det frie valg er et skridt i den rigtige retning

alene sidste år løftede vi sundhedsområdet med to

det er jo langt mere end hvad den tidligere socialdemokratiske regering lagde op til

for at fritvalgsordningen og således også lovforslaget her er en udmøntning af finanslovsaftalen som regeringen har indgået med dansk folkeparti

at vi sammen signalerer at vi ønsker at styrke det frie valg og give endnu flere muligheder til danske patienter og altså nu også sætter handling bag ordene

at det koster penge for det offentlige

meget tung administration for kommunerne

ordføreren og det er at man i

at det vigtigste for venstre er at

jeg kan bare sige til ordføreren at jeg har glædet mig over at læse de positive høringssvar som der jo blandt andet ligger fra ældre sagen fra tandlægeforeningen fra

pto altså de praktiserende tandlægers organisation og fra landsforeningen af kliniske tandteknikere

der er det egentlige indhold i lovforslaget nemlig at det koster vi må så ikke få oplyst hvor mange penge at indføre det her på trods af at der ikke er nogen som helst

tværtimod betyder det mere bureaukrati for kommunerne uden at der er nogen der får nogen glæde af det

til det kommunale tandplejetilbud jeg har moret mig lidt over det her

patienter ligge i remme i tandlægestolen og blive tvunget af

i danmark for eksempel adgang til vederlagsfri tandpleje hvis det er det vi taler om

finde rigtig rigtig mange andre steder

den anden gruppe som regeringen også taler om ud over børnene

for at blive visiteret til omsorgstandpleje

have en fysisk eller psykisk svækkelse som gør det vanskeligt

hvis ikke umuligt at benytte de eksisterende tandplejetilbud

eksempel især ældre demente som er i omsorgstandplejen og som på grund af deres

sygdom har brug for et helt særligt skræddersyet tilbud som i øvrigt oftest kommer ud til dem det er jo ret selvmodsigende i sig selv at man har et tilbud som handler om dem der ikke kan benytte den almindelige tandpleje og så giver man dem

ikke bruge til noget for mig at se er det her lovforslag

for de her grupper tilbage i to tusind og tolv det var der gode grunde til

at venstre liberal alliance konservative og dansk folkeparti i forbindelse med finanslovsaftalen afsatte to og tredive million kroner til det her forslag over fire år altså otte million kroner om året man er altså villig til at bruge to og tredive million kroner af vores fælles penge på noget som ikke giver mere

vil betyde at vi kan få mere

er der altså en klokkeklar erkendelse af at det koster det offentlige når vi skal ud i den her slags øvelser

utrolig mange områder når det gælder tandsundhed

virkelig trænger til at vi bruger pengene på dem

den medicin de tager de må selv betale for deres tandpleje dem der har

det store problem som vi ved at nogle af brugerne i omsorgstandplejen har nemlig at de selv skal

om at man er optaget af borgernes tandsundhed det handler om ideologi det handler om at åbne for at private kan komme ind på det her

kan øge deres omsætning med fem syv million kroner om året

man vil afbureaukratisere man vil ikke detailstyre hvad ved jeg det hørte

kan vi ikke støtte den her del af lovforslaget den anden del af

vi stemme for den del men ellers bliver det samlet set et

regering hævede jo brugerbetalingen for netop det unge segment med en hundrede og fem og firs procent

enhedslisten var støtteparti vil enhedslisten ikke lige præcisere hvordan det styrker tandsundheden for unge at

at prøve at sænke brugerbetalingen på tandpleje det gjorde vi i forhold til udsatte hvor vi lykkedes med at komme igennem med et forslag som sænkede

brugerbetalingen for dem det gjorde vi i forhold til mennesker

tandlægeregninger de selv skulle betale det gik vi ind og lagde et loft over så det

et par tusind kroner om året

for at prøve at få brugerbetalingen nederst min vision for tandområdet er at det bliver en del af det offentlige sundhedsvæsen ligesom vi kender

vi skal betale selv hvis vi har sygdomme i tænderne

arbejdet imod brugerbetaling på samtlige områder vi kunne komme i nærheden af og det gør vi fortsat

noget man ikke får noget som helst ud af

er en god måde at bruge offentlige penge på jeg synes det er uansvarligt men jeg kan så forstå når jeg læser forslaget at det man synes er rigtig interessant ved forslaget er at private kan få øget deres omsætning

det afslører jo egentlig meget godt hvad det er man synes er vigtigt

man foregiver det handler om det handler om at private virksomheder

selv at vælge hvilken tandlæge de vil benytte

når borgerne selv kan vælge de løsninger der bedst opfylder deres individuelle behov

da den har vist sig ikke at virke efter hensigten og

ikke bringer værdi for patienterne

patientansvarlige læge skal sikre

behandlingsforløb det skal bidrage til tryghed og tydeliggøre hvem

ikke bare for en enkelt operation eller episode men for hele patientens behandlingsforløb på den måde skal der komme mere fokus på den enkelte patients konkrete ønsker og behov den patientansvarlige læge skal sikre at der samarbejdes på tværs af faggrupper og afdelinger det betyder ikke at en patient altid vil blive mødt af den samme læge eller altid kun skal tale med den samme læge dels

dels er der ofte behov for at speciallæger kommer til at tage sig af specialopgaver men det vil altid være den patientansvarlige læge som har det overordnede ansvar for det samlede

men der er også elementer som vi stiller os forbeholdne

og for unge under seksten år da vi mener det styrker overgangen fra fra børnetandplejen til voksentandplejen det kan give en større fleksibilitet

kommer til at påvirke kvaliteten i den offentlige tandpleje følgende er et citat fra dansk tandplejerforening indledningsvis skal dansk tandplejerforening pointere at foreningen ikke bifalder genindførelsen af fritvalgsordningen idet den kommunale tandplejer gør og historisk set har præsteret et meget veludført stykke arbejde her har man fokuseret på kvalificering af det

så konsekvensen af hvordan lovforslaget påvirker den offentlige tandpleje vil vi gerne have belyst

til kontaktpersonordningen mener alternativet helt klart at det er positivt og vigtigt at patienterne under indlæggelse har en kontaktperson så vi er meget positive over for

vil vi gerne spørge ministeren om det

vi vil i hvert fald meget gerne støtte den del der angår kontaktpersonsordningen og så vil vi gerne have drøftet de elementer der

dengang sagde min forgænger som radikal sundhedsordfører og camilla hersom og jeg citerer for så vidt angår forslaget om regelforenkling

er der tale om fritvalgsordninger som meget meget få borgere benytter men som alligevel kræver etablering og vedligeholdelse af en række administrative procedurer

at drille regeringen en lille smule med hvorfor man

snakker helt utrolig meget om afbureaukratisering og ovenikøbet har sat en minister i spidsen for at skulle lave offentlig innovation

administrativt bøvl

at ministeren kan give et godt svar på for mig

sådan særlig ideologisk det er

mening og min bedste vurdering er at

ligger det rigtige sted både for de unge under seksten

jeg faktisk bedre lide den model vi i dag har for de seksten til atten årige hvor det er den enkelte kommunalbestyrelse som tager stilling til om det giver mening i stedet for at det er noget som man tvinger ned over kommunerne herinde fra folketinget

vil jeg godt lade mig overbevise om at ændre kontaktpersonordningen

delt op men ellers er radikale venstre i hvert fald

påpeget af både kl og dansk

tandplejerforening er forslaget udgiftsdrivende i kommunerne både som følge af øgede administrationsudgifter og fordi privatpraktiserende

optik er forslaget blot en del af regeringens sædvanlige korstog for yderligere konkurrenceudsættelse af den offentlige sektors ydelser og det er på trods af at der jo ikke er noget massivt borgerkrav om at få genindført den private omsorgs og børn og unge tandpleje velsagtens fordi vi har gode offentlige tilbud tværtimod risikerer man at underminere de offentlige tilbud og

påpeger i deres høringssvar at det er mere end tvivlsomt om de privatpraktiserende tandlæger vil løfte de forebyggende opgaver der er i omsorgstandplejen ude på plejecentrene privatpraktiserende tandlæger vil i sagens natur have mest fokus på behandlingsdelen

der pengene ligger og de har i modsætning til kommunerne ikke nogen direkte økonomiske incitamenter til en god forebyggelse af tandsundheden blandt ældre medborgere i forhold til forslagets anden del om afvikling af kontaktpersonordningen

det tandplejetilbud der passer bedst til deres individuelle behov med muligheden for frit valg vil det for eksempel være muligt for forældrene at lade deres børn benytte den privatpraktiserende tandlæge eller tandplejer som de selv benytter for brugerne af omsorgstandplejen betyder lovforslaget at de fremover vil kunne vælge at

af tandplejetilbuddet hos en privatpraktiserende tandlæge eller en klinisk tandtekniker efter eget valg de kan altså vælge den tandlæge som de er mest trygge ved at komme hos konservative ønsker at styrke den enkeltes ret til at bestemme selv og den enkelte families ret til at bestemme selv og kan derfor støtte den del af lovforslaget den anden del af lovforslaget går ud på at

afvikles da det har vist sig at ordningen ikke fungerer efter hensigten og derfor ikke er til gavn for patienterne

blandt andet en række faglige organisationer og

tilkendegivet kontaktpersonordningen har været gennemført meget forskelligt og patienterne har ofte ikke haft så meget kontakt med deres kontaktperson mange af patienterne lider ofte af flere sygdomme og kan derfor opleve at have flere kontaktpersoner det

patientansvarlig læge som gerne skulle bidrage til at skabe en bedre sammenhæng og tryghed i sygehusvæsenet for den enkelte

der tilkendegiver at ville støtte

frie valg af sundhedsydelser fordi lovforslaget genindfører retten til fritvalg af tandpleje for børn under seksten år

på ny have ret til frit at vælge det tandplejetilbud som passer bedst til

specifikke ønsker og behov og

at med lovforslaget vil der ske en afvikling af kontaktpersonordningen forslaget bunder blandt andet i at en række aktører både lægelige organisationer og patientforeninger har tilkendegivet at ordningen ikke virker efter hensigten og derfor ikke

det var derfor at den forhenværende regering indgik en aftale med danske regioner i forbindelse med økonomiaftalen

søger folketingets tilslutning til at afvikle ordningen fordi parterne har aftalt at der i stedet indføres patientansvarlige læger i det danske sundhedsvæsen

skal bidrage til mere sammenhængende patientforløb og også øget tryghed så jeg håber at lovforslaget her vil få en god udvalgsbehandling og jeg

at give borgere ret til at have et frit valg at man

i forhold til at skulle skulle sagsbehandle retten til frit valg men det er nu engang sådan at den den kommunale administration alt andet lige må skulle fungere og det er det

er omkostningen i at skulle

hænger de her to ting sammen om end det kan lyde paradoksalt at man gerne vil have at der er et frit valg men at et frit valg også medfører at man er nødt til at have en sagsbehandling i forbindelse med at få et frit valg men det ændrer jo ikke ved at vi i den grad sætter afbureaukratisering allerøverst på dagsordenen når

det var jo penge man så tog fra kommunerne går jeg ud fra så det er jo ikke fuldstændig grebet ud af den blå luft med med otte million kroner men mit spørgsmål er altså får vi den oplysning inden vi stemmer om lovforslaget

når vi stemmer om lovforslag det plejer regeringen også

en

stadig væk at have den samtale med den demente

i omsorgstandplejen så som sådan er der ikke planer om

om sager vedrørende patientskadeerstatning man efterspørger blandt andet konkrete forslag til hvordan det sikres at patienter der har fået udbetalt erstatning ikke efterfølgende risikerer at skulle betale den tilbage der spørges også i hvilke tilfælde erstatning efter arbejdsskadeloven går forud for erstatning efter patientforsikringsreglerne lad mig starte med at sige at jeg er enig i at patientskadeerstatningsordningen er indviklet og nok derfor ikke altid forståelig for den enkelte patient eller pårørende

jeg gerne være med til at se på hvad vi kan gøre for at gøre ordningen mere gennemsigtig faktisk har jeg her nogle helt konkrete forslag til hvordan ordningen kan gøres mere gennemsigtig for det første

foreslå at vi udvider patienterstatningsordningen ordningen

udvidet ad flere omgange med nye behandlingssteder og nye persongrupper så det kan efterhånden godt være lidt vanskeligt for patienterne

hvornår de kan søge erstatning og hvornår

jeg foreslår en mere enkel tilgang hvor vi lader ordningen omfatte alle skader der er påført af autoriserede sundhedspersoner i forbindelse med undersøgelse behandling eller lignende

vil jeg foreslå at vi giver mulighed for at man kan søge erstatning hvis man får en psykisk skade efter at være blevet behandlet med et lægemiddel for eksempel hvis man udvikler en depression efter at være blevet behandlet

i dag er det sådan at man kun kan få erstatning for en lægemiddelskade som medfører en fysisk skade så det var det ene forslag det andet forslag

af udbetalte

erstatninger som udbetales i henhold til afgørelser

kunne kræves tilbagebetalt

det aldrig noget der

de her to ændringer vil kræve at man når til en enighed om den nødvendige finansiering og jeg er opmærksom på på forslagsstillernes

finansieringsløsning jeg har også selv

og mit forslag går går helt overordnet ud på at vi finder de nødvendige midler og beregningen vil være cirka

inden for området simpelt hen via en omprioritering af midlerne på patienterstatningsområdet mit forslag er her at invitere sundhedsordførerne fra folketingets partier til et møde hvor vi så netop nærmere kan drøfte begge initiativer og selvfølgelig også finansieringen af initiativerne og så er er det i hvert fald min overbevisning at de her initiativer langt hen ad vejen

at bede om et serviceeftersyn og på den baggrund vil jeg ikke støtte beslutningsforslaget

serviceeftersyn men jo netop støtte at vi faktisk allerede kommer skridtet forbi serviceeftersynet og går direkte i arbejdstøjet

efterfølgende får udbetalt sin erstatning så skal ankenævnet ikke efterfølgende kunne gå ind og omgøre det også

tohundrede og fyrretusind kr hvis man nu har fået amputeret sit ben eller andet så kan man også som patient være bange for

med risiko for lige pludselig at få frataget hele sin erstatning er der også en løsning i forhold til de modeller

derfor ministeriet har været i gang med at finde nogle løsninger er der også en løsning

stadig væk har ankeperioderne altså muligheden for at påklage en afgørelse og hvorvidt man reagerer på det som som

modtager af en erstatning eller som dem der er blevet pålagt

der er opstået i sundhedsvæsenet og også et godt system i forhold til at få tilkendt og vurderet en erstatning men vi har naturligvis løbende behov for at de love og systemer vi har bliver evalueret og at vi laver de fornødne justeringer

to date altså falder inden for rammerne af hvad der er ret og rimeligt det emne som forslagsstillerne her rejser rejste jeg over for sundhedsministeren tilbage i efteråret seksten og vi havde et møde

føler jeg egentlig lidt at det er irriterende rent tidsmæssigt

at ministeriet havde arbejdet hurtigere frem mod det vi rent faktisk aftalte på ordførermødet skulle sættes i

det her beslutningsforslag

er der behov for at lave et servicetjek derfor støtter vi også fra socialdemokratisk side at det her bliver gjort men hvis det er sådan

tager vi naturligvis også imod

skal jo ikke bære præg af unødvendigt bureaukrati og proces vi søger fra socialdemokratisk side hurtig forandring der hvor patienterne borgerne og de pårørende vil nyde gavn af at vi får hurtige forandringer derfor vil jeg egentlig slutte med at sige at

beslutningsforslaget men hvis beslutningsforslagets videre proces

naturligvis det vi tager

der er et behov for at få klarhed på de her

initiativet vi har brug for stærke pejlemærker i det danske sundhedsvæsen

patientskadeerstatningssystem er afgørende for den tryghed vi som patienter skal kunne læne os op ad når vi bevæger os rundt i det danske sundhedsvæsen der er ingen tvivl om at vi i danmark har et sundhedsvæsen som nok har skønhedspletter men som helt overordnet yder behandling af særdeles høj kvalitet

som den fungerende sundhedsminister var inde på vil ministeren indkalde til drøftelser

netop patientskade og ankesystemet det bakker vi fra venstres side fuldt og helt op om særlig set i lyset af at vi deler ambitionen om et mere gennemsigtigt erstatningssystem så vi i fremtiden ikke i pressen skal læse om triste sager hvor tidligere udbetalte erstatninger efter flere år kræves tilbagebetalt

lidt usikker på den finansieringsmodel som dansk folkeparti foreslår men jeg tænker at vi under drøftelserne i ordførerkredsen i forbindelse med servicetjekket naturligt ville skulle drøfte finansieringsmuligheder venstre kan bakke op om en fælles beretning hvis det er

vi en indkaldelse fra ministeren til drøftelser omkring et servicetjek af patientskadeerstatnings og ankesystemet vi kan bakke op om de ændringer som ministeren konkret foreslog

så hvis man får en psykisk skade efter at være blevet behandlet med et lægemiddel er man erstatningsberettiget ligesom en fredning af udbetalte erstatninger

udbetalinger der er udbetalt i henhold til konkrete afgørelser og som ikke er påklaget inden for ankefristen ikke skal kunne

helt konkret forestiller sig men jeg er sådan set helt åben

i forhold til de verserende sager synes jeg også det vil være helt på sin plads

hvordan vi forholder os til det jeg synes det er

tilbagebetaling af midler der er udbetalt det synes jeg er problematisk men

nu ministeren så så venligt inviterer

erstatning og den måske ligger meget lavt

også kan være bange for overhovedet at anke

afgørelse man har fået fordi man er bange for at få frataget sin erstatning og så

nøjes med et meget mindre beløb end man egentlig burde

en situation hvor man er sådan i sikker forvisning om at

den sag ude af verden så får man så pludselig at vide at det kunne man

man kunne ikke få en erstatning for den bil

tilbage det er sådan situationen er for nogle af de mennesker som har fået

og min stedfortræder

skrev om da de skrev det indlæg i jyllands posten om den her sag vi har

en gruppe borgere som har fået en erstatning og har været fuldstændig sikre på at den sag var afsluttet mon ikke også de har brugt pengene på at komme videre i deres liv og til hvad de nu havde brug for at bruge penge på og så har de altså skullet

at ministeren gerne vil se på området jeg synes

så vi kommer gerne når der lander en invitation i vores indbakke

som patienter har modtaget i god tro når først man har fået udbetalt en erstatning skal man kunne stole på at man kan råde over pengene i den senere tid har der været

jo rimeligt at regionen kan klage over afgørelsen hvis de bliver beskyldt for fejlbehandling men det skal altså ske i den rigtige rækkefølge regionen må klage og sagen afsluttes inden erstatning udbetales for hvor i alverden skal den berørte patient få pengene fra penge som med rimelighed allerede kan være brugt på at afhjælpe den sygdomssituation som den pågældende borger står i klagefrist og behandlingstider skal være så korte som muligt men uanset hvor lang tid der end måtte gå har ingen glæde af at få udbetalt erstatning hvis man ikke med sikkerhed kan beholde beløbet måske kan det være muligt at afgøre dele af

behandles på den måde kunne man muligvis undervejs udbetale den del som der ikke er usikkerhed om eller

ved jeg ikke pt men jeg har for lang tid siden talt med fungerende sundhedsminister karen ellemann om denne problematik og hun er helt enig i at

jo

til løsning af problemet og vi har også fået invitationen til forhandlinger og

finansieringen af det sådan som den

så enige som man overhovedet kan være i selve indholdet og jeg glæder mig til de videre forhandlinger

selvfølgelig skal ingen patienter kunne blive krævet at tilbagebetale en udbetalt

nærmeste fremtid som udgangspunkt

vi naturligvis meget positivt

over for beslutningsforslaget et servicetjek af vores systemer i i

problematiske erstatningssager der har været synes jeg har været fin så jeg vil ikke gentage

regionerne går ud og

i forbindelse med drøftelser hos ministeren

der er årsagen til stigningen i de her ophævelser af vurderinger

kan få noget noget at tale ud fra

jeg vil i hvert fald glæde mig til at vores sundhedsordfører får lov

være med i de kommende forhandlinger og hvis det sker før

bedt om at betale alle pengene tilbage

de jo har brugt dem det er noget

alle partier i folketinget har involveret sig i vi har som den

været til møde ovre i ministeriet om det

kom ret langt i den drøftelse

er sket noget siden og så kan man jo

tingene går en lille smule langsomt

et beslutningsforslag jeg undrer mig måske lidt over

gjort noget ved det

beslutningsforslag i dag det har ført til at ministeren har fremlagt nogle konkrete ideer

finde en løsning på det her sådan

at ankefrist er ankefrist så man kan vide

kan man være sikker på ikke at skulle betale pengene

på at udvide erstatningsområdet

i radikale venstre lyder godt vi ville ønske at vi kunne have sparet hinandens tid så skulle være her nu men allerede var i gang ovre i ministeriet men men nu er invitationen kommet og den siger vi tusind tak for

vi glæder os til at komme over i ministeriet

at der er begået alvorlige fejl i behandlingen og udbetaler en stort erstatning til en række borgere der helt konkret har fået både sår og ar

efterfølgende kan opleve at erstatningen måske et år efter bliver nedsat eller taget fra dem det duer simpelt hen ikke derfor vil det være en rigtig god idé at man nu pålægger regeringen at komme med konkrete udspil til at sikre at patienterne i den situation hvor de i god tro har modtaget en erstatning ved første instans og hvor den anden part ikke inden for den

i loven fastsatte tre månedersfrist har anket afgørelsen

skal tilbagebetale erstatningen men jeg hæfter mig også ved at ministeren

ikke efterfølgende skal risikere

betale den tilbage igen i medierne har der været en del omtale af en række sager hvor patienter har skullet tilbagebetale allerede tilkendte erstatninger til regionerne flere år efter at de har fået dem udbetalt det virker urimeligt det sker når ankeinstansen skal behandle en klage over en erstatningsstørrelse og kommer frem til at patienten alligevel ikke har fået en erstatningsberettiget skade det betyder så at en afgørelse hvor der er tilkendt erstatning i første instans ophæves og regionerne skal så efterfølgende rejse krav om tilbagebetaling af udbetalte patienterstatninger hvis en afgørelse om erstatning

omgøres i medierne har der også været omtalt en sag hvor en patient skulle have erstatning fra en tandlæge men ikke kunne få erstatningen udbetalt alligevel da tandlægen var gået konkurs det virker også urimeligt fra konservativ side vil vi meget gerne på et sundhedsordførermøde med ministeren drøfte hvordan vi kan komme nærmere en mere enkel og gennemsigtig ordning for patienterstatninger

ser i stedet for frem til en drøftelse af forskellige initiativer

lige siden nick hækkerup var sundhedsminister og indtil sophie løhde lovede at vi skulle komme

vi anmoder regeringen om at udarbejde konkrete

hvordan det sikres at patienter der har modtaget erstatning ikke efterfølgende risikerer at skulle betale deres udbetalte erstatning tilbage

at indkalde folketingets partier til forhandlinger om

uhensigtsmæssigt over for patienter der er fejlbehandlet i vores sundhedssystemet for hvornår kan en patient være sikker på at beholde sin udbetalte erstatning som er anerkendt

er der ingen garantier en sag har flere delelementer så selv om patienten har fået medhold og ikke har klaget over de andre afgørelser

har fået anerkendt sin skade og har fået udbetalt sin erstatning men for eksempel vælger i den sidste afgørelse som vedrører tab af erhvervsevne

risikerer patienten efterfølgende at hele sagen bliver revurderet

kan ende med flere år efter at skulle betale sin erstatning tilbage i alt har regionerne krævet cirka

rejst adskillige spørgsmål om dette og vi har

men der er desværre ikke fundet nogen løsninger for patienter der er i klemme og som kommer i klemme erstatningssystemet er ikke hensigtsmæssigt når man som patient i god tro har modtaget en erstatning og for eksempel ankenævnet så omgør erstatningen og ændrer afgørelsen flere regioner har også budgetteret med at rejse tilbagebetalingskrav ved patienterstatninger

også at det er utrolig uhensigtsmæssigt at det system vi har i dag også kan afholde mange fra at klage over beløbets størrelse på erstatningen

ender med amputation af sit ben lægen der udførte operationen mente at der var foregået en utilsigtet hændelse som i lægesprog indikerer at noget

var sket og lægen sender derfor sagen til patienterstatningen sagen bliver så behandlet i to tusind og fjorten og borgeren får så udbetalt sin erstatning på cirka tohundrede og halvfjerdstusind

erstatning tilbage da man nu mener at amputationen er en hændelig komplikation så først mister han sit ben og efterfølgende

tager staten hans erstatning tilbage en anden sag drejer sig om en mand

for nerveskader manden skulle ifølge

på anklen og man mener derfor at at det var det der var baggrunden for at manden havde

ser lægen at der ingen skrue sidder operationen havde så

men lægen havde ikke sørget for at tage et røntgenbillede inden operationen lægen får efterfølgende

at lægen handlede væsentligt under norm for almindelig anerkendt faglig standard ved behandlingen manden fik også udbetalt erstatning og ingen af parterne klagede inden for de tre måneder patienten tror derfor at han kan begynde at bruge af sin erstatning men sådan skulle det ikke gå da lægen cirka ti måneder efter

ankenævnet omgør sagen til ugunst for patienten trods det at manden efterfølgende har været igennem flere forløb

bageste del af rygmarven kan hæmme smerteimpulserne i at nå hjernen så smerten ikke længere registreres som voldsom smerte desværre mislykkedes den operation og manden har i dag mistet sit arbejde og er nu tilkendt